siden dette er den første spørgetime i to tusind og seksten

medlemmer et godt nytår og udtrykke ønske om et godt samarbejde i det år vi har taget hul på som jo er præget af store opgaver og den største af dem alle

og flygtningesituationen det er der ingen tvivl om jeg beskrev det selv i min nytårstale som den måske største politiske krise i dette århundrede store ord som jeg kun tager i min mund fordi jeg mener dem vores evne til at håndtere den her krise bliver helt afgørende for hvordan vores samfund udvikler sig i de kommende år vi skal kunne kende danmark både mens krisen står på men også

når den er overstået det handler naturligvis om

derfor vi har strammet vilkårene men det handler også om at løse integrationsopgaven bedre end vi har gjort det historisk af hensyn til den enkelte flygtnings mulighed for at få et godt liv af hensyn

sammenhængskraften i vores samfund og af hensyn til økonomien det er ikke en opgave der kan løses her på christiansborg isoleret men det kalder på alle kræfter i vores samfund

også baggrunden for at regeringen i starten af februar inviterer til forhandlinger med parter uden for christiansborg topartsdrøftelser med kommunerne og trepartsdrøftelser med fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne for at fremme når jeg skal sige det kort en bedre integration hvor de flygtninge der skal være hos os i hvert fald for en tid bliver gjort i stand til at blive selvforsørgende

vi skal også have fokus på vækst i hele danmark i to tusind og seksten før jul indgik regeringen en

aftale om bedre vilkår for hele det store fødevare og landbrugserhverv næste skridt bliver at afslutte de forhandlinger der pågår netop nu om en ny og rimeligere planlov og de andre initiativer i regeringens vækstudspil som kan fremme udviklingsmuligheder i hele danmark

aftaler om en nyindretning af vores erhvervsuddannelser regeringen vil i år komme med et udspil til en reform af vores gymnasier som skal gøre vores unge fagligt bedre rustet til at starte på en videregående uddannelse

vi må erkende at det ikke er nok at vi nu har set på ungdomsuddannelserne

blik på dem alle under et der er tre store udfordringer for det første får mange unge ikke den rigtige ungdomsuddannelse første gang men må tage to eller flere for det andet falder alt for mange fra på erhvervsuddannelserne er det omkring halvdelen

tredje går en del på produktionsskole eller et lignende tilbud men mange har et begrænset udbytte det slider på motivationen og vi kan se at det efter syv år efter afsluttet niende klasse er tyve procent af de unge der slet ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse

i min nytårstale skal vi især tage det alvorligt de unge der mister grebet om deres skolegang risikerer jo ultimativt at miste grebet om om livet sådan behøver det ikke være sådan skal det ikke være når man nu ved at det kan lade sig gøre at vende nederlag til succes mod alle odds med den rigtige indsats så er det dobbelt trist at mange unge ikke får den mulighed for det er en menneskelig omkostning for den enkelte

for uden uddannelse risikerer man at ende som social klient det truer grundlæggende også sammenhængskraften i vores land derfor havde undervisningsministeren

til en drøftelse af hvordan vi bedre giver de unge et konstruktivt skub et møde der gav god inspiration til det kommende arbejde som blandt andet betyder at regeringen senere i denne uge nedsætter en ekspertgruppe om bedre veje til at flere unge efter folkeskolen får den ungdomsuddannelse der passer

nogen tvivl om vi får behov for at være i fællesskab og det gælder jo ikke mindst de enorme udfordringer der er på den globale scene den europæiske

flygtningesituationen det mest brutale og ulykkelige er vel at vi her ved indgangen af to tusind og seksten må konstatere at situationen omkring konflikten i syrien er og forbliver uløst millioner af mennesker er sendt på flugt endnu flere er internt fordrevne i nabolandene

mere end fire millioner mennesker den menneskelige katastrofe er kolossal og det samme er omkostningerne for de pågældende lande konsekvenserne af det her erkender vi jo allerede nu

for europa og presset på den europæiske grænse er massiv ja jeg vil gå så langt som til at sige at europas ydre grænser er er brudt sammen og for nu at sige det meget direkte så mangler vi penge til de mennesker der er ofre for krigen sidste år vurderede fn at der var behov otte milliard dollar til den humanitære indsats til flygtningene både i syrien og i nærområderne der blev kun fundet godt tre milliard dollar det må siges at være en global falliterklæring også en falliterklæring som vi ikke har råd til og hvis ikke vi

undre os over at mange mennesker sendes på flugt og vi kan

tilknyttet nærområdeindsatsen

mange ord men jeg synes det har været lidt småt med handling i valgkampen lovede venstre

fin og fornem og dækkende beskrivelse

der udfordrer os og når spørgsmålet lyder om jeg er tilfreds med den indsats der

hvis der lå det i spørgsmålet om jeg er tilfreds med

yder så er svaret derimod

blandt de første lande da

på europas ydre grænser i august september som bød ind inden for rammerne af hundrede million

var vi med absolut i frontlinjen for at sætte en europæisk dagsorden som går ikke bare på to ben men på en række ben hvor et af dem selvfølgelig handler om at styrke indsatsen i nærområderne

og man kan ikke være tilfreds med de mål der i øvrigt er

allokere de penge til unhcr

mener jeg ikke man både kan svare ja og nej til spørgsmålet

besluttede sig for at de midler som var blevet sparet væk i to tusind og femten selvfølgelig skulle

ja og nej det er åbenlyst at vi mangler et europæisk lederskab det er åbenlyst at vi mangler et eu der træder i karakter og viser at europa er i stand til at arbejde sammen hurtigt og effektivt for at hjælpe de alt for mange mennesker der sendes på flugt lige så klart og tydeligt er det jo at vi har behov for en dansk regering der går foran

gør vi jo så meget desto mere

har været i tæt dialog hele vejen igennem

både david cameron og anna solberg det er jo et fælles

svare både ja og nej medmindre der ligger i spørgsmålet at det så er danmark der isoleret og alene

kraft af danske penge skal sørge for at bringe den internationale nærområdeindsats op på det ønskede niveau

ikke ud fra det er jeg svarer ja til at det bidrag danmark

kun fem lande i hele verden der efterlever fns målsætninger

svarer nej til at den internationale nærområdeindsats god nok den er ikke god nok det er blandt andet derfor vi

lande der er i nærområdet ud over europa bidrager mere

tydeligt at indsatsen ikke er nok

vi ser på overbefolkede flygtningelejre i nærområderne eller vi ser på de flygtninge der kommer et par lande derfra så er vilkårene og forholdene mange steder af en sådan karakter og af en sådan elendighed at vi ikke kan være det bekendt og hvis ikke europas ledere med danmarks statsminister iblandt

derfor mangler jeg og derfor mangler vi en dansk regering

nogle flere penge altså

være der først og den største udfordring

det er det forhold at vi på grund af det asylpres vi i øjeblikket har bruger en stadig større del

på at drive asylcentre på at betale de første tolv måneder af folks ophold i danmark

vi er et lille eksklusivt selskab af kun fem lande i hele verden der efterlever den målsætning

det her handler jo ikke om hvad man moralsk kan og hvad man moralsk

handler jo om at verden og europa står over for en flygtningekrise af dimensioner som vi

lande kan jo godt et efter et stramme op på vores asylregler og vores udlændingepolitik det støtter vi fra socialdemokratiets side men det er jo lige så åbenbart at

derfor tror jeg at enhver regering og det gælder også den nuværende danske bliver nødt til at

tilstrækkeligt og nok ikke er det i en situation hvor flygtningekrisen har nået en sådan dimension det

og jeg tror det ville være gavnligt for også danmarks senere udvikling hvis vi kommer op

helt andet gear og dermed får et reelt gearskifte

det er for en bistand og hvad det er for en indsats vi laver i

der komme et rigtig stort pres på den kommunale velfærd

fra første parket en regering der melder til kommunerne at det er

for nærværende det er et kommunalt anliggende men er det nu også

hvis man følger den tankegang og den strategi bliver konsekvensen jo

spørgsmål om humanitær bistand i nærområderne problemets

rod er jo en krig og en konflikt som skal skal løses hvis vi nu lige skal tage fat i hvad det hele handler om og der står vi med nogle udfordringer som jo heller ikke kan løses af danmark men hvor vi yder vores bidrag og hvor vi med den stærke moralske placering vi har i verdenssamfundet også må løfte vores røst og kalde på usa på rusland på de regionale kræfter for at få tilvejebragt en løsning i syrien det

har stemt for en finanslov som reducerer udviklingsbistanden til nul procent procent af

har en ambition der rækker længere det er noteret det vil vi jo så fremadrettet se nogle konkrete forslag

min udfordring er at vi har den økonomi vi har det kasseeftersyn vi foretog da vi kom til

viste at den tidligere regering var gået til kanten af eu reglerne ja faktisk over kanten når man regnede på det

en ansvarlig økonomisk politik betyder det at jeg siger at kommunerne klynker eller ikke vil i dialog med kommunerne nej slet ikke jeg anerkender fuldt ud at det her er en udfordring for hele danmark og derfor også kommunerne det er jo derfor at vi har afsat tre hundrede og fem og tyve million kroner ekstra til kommunerne i seksten på grund af den her opgave

også derfor at regeringen om ganske kort tid starter en dialog med kommunerne for netop at se på givet at kommunerne fremadrettet

min regering har givet liberal alliance for at liberal alliance har deltaget i en finanslovsaftale som trækker danmark den rigtige vej og trækker danmark ud af det

en regering der rent underskudsmæssigt altså gik helt ud til kanten af hvad man må som havde hævet afgifter altså verden hænger jo sammen nox afgifterne var femdoblet og der skulle komme reklameafgift og alt mulig andet der kunne slå vækst og vores virksomheder ihjel det har vi så rettet op på og det kommer med en pris det står jeg da ved

som en statsminister der går til valg på en straksopbremsning og ikke kan levere den og når problemerne så begynder at melde sig

er det et anliggende for landets kommuner men vi fik dog kan man sige den fulde historie

i svaret fra statsministeren det at man sænker registreringsafgiften er bare blå interessevaretagelse fordi det tilsyneladende er vigtigere at holde hånden under

en socialdemokratisk leder her og siger det var en fejl fejl lad os da sende pengene ud af landet

der må vi jo så prioritere

som skaber håb om vækst som gør at der kommer grobund for at skabe private arbejdspladser som gør at nogle af de ekstra afgifter som fru mette frederiksens regering lagde på produktionsvirksomheder ude i danmark blandt andet

det udfordrer vores samfundsstruktur

vi har fået en opgørelse over hvad

umiddelbart målelige ting som ydelser til flygtninge indkvartering og

otte og fyrre milliard kroner det er ganske ganske voldsomt samtidig udfordrer

asylansøgere går på diskotek eller om hvad der sker hvor mange danskere begynder at føle sig mere og mere utrygge

en diskussion om hvem skal betale regningen skal staten eller skal kommunerne jeg vil sige at

forstår kommunerne reagerer de står selvfølgelig i nogle af de praktiske udfordringer

men samtidig må vi understrege at uanset om det er kommunekassen eller statskassen

de samme danskere de samme skatteydere der skal hoste op med pengene og derfor er det langt mere interessant for

i det lys jeg vil spørge statsministeren om hvordan det kan være han stadig væk

køre integrationsvejen og få så mange mennesker der kommer på så kort tid integreret i det danske samfund

erkende at det kan man ikke fordi antallet har betydning for

og at vi derfor bliver nødt til at hjælpe på en måde

den måde hele problemet bliver trukket op på og også den sammenhæng der er i det

er kun danskerne til at betale ikke sådan at staten har nogle særlige penge som man så bare kan tage uden omkostning for danskerne så det er jo en belastning

jeg ville jo elske hvis der bare var en nem løsning

det ville være rigtig rigtig dejligt som jeg ser det har den

er antal vi skal gøre hvad vi kan for at holde antallet nede det er derfor vi har lavet en lang række opstramninger af familiesammenføringsregler

effekt når man sammenligner danmark med tyskland og sverige kan man jo se at antallet er fordoblet fra

femten i de lande og ja det er steget i danmark i

samme niveau det andet handler om håndtering altså den umiddelbare opgave der skal løses ude i kommunerne håndteres vi har for eksempel et tre årig t integrationsprogram det er meget langmodigt kan det strammes op vi har krav om hvordan modtagerklasser skal dimensioneres kan det

så er der et tredje element hvad enten man nu kan lide det eller ej der handler om at uanset de første to ting så er der folk der kommer til danmark som får

nævne at statsministeren i sin åbningstale jo var inde på nogle af de samme spørgsmål og slog fast og jeg citerer

slået fejl efter en år i danmark er kun en ud af ti flygtninge i arbejde eller under uddannelse det er nedslående efter fire år er det kun en tredjedel det er trist

alle indvandrere fra ikkevestlige lande er ikke engang halvdelen i arbejde selv om mange har været her i ti tyve eller tredive år

det var på baggrund af de tal der kom

i to tusind og femten med over en million i

europa europa vi står med tyvetusind i danmark femogtyvetusind i år måske det samme antal måske flere

sytten to tusind og atten to tusind og nitten vi

hvis man ser på de historiske

der er selvforsørgende efter en år under tre

ud af ti efter efter tre år omkring en tredjedel efter fire år

de historiske resultater er både bekymrende og triste

hegne dem ind bag pigtråd eller hvad og så sige her

passivt i fem år i otte år i ti år indtil krigen i syrien er

er det det det er ikke et brugbart alternativ i mine øjne jeg er statsminister i den virkelige verden og nødt til at forholde mig til den virkelige verden vi gør hvad vi kan og det er ikke let hvis det havde været det havde vi måske også overladt det til nogle andre

at holde antallet under kontrol billiggøre den måde opgaven løses på blandt andet ved nu at diskutere med kommunerne

gøres anderledes fremadrettet men tilbage står der altså en restudfordring der er folk der kommer til

og hvor der er udsigt til at de skal være her i en årrække jeg er nødt til at insistere på at selv om det er svært

mærkbart statsministeren nævnte selv i sin åbningstale

have været i danmark i ti tyve og tredive år nu taler vi om om der kommer femogtyvetusind i to tusind og seksten det er regeringens egen prognose selv om vi kun i citationstegn skal gange med små to taler vi altså

ender man jo alligevel det sted hvor en stor del af de her mennesker vil være på varig offentlig forsørgelse og trække velfærd

så bliver man jo nødt til at overveje en ændring og en ændring kunne jo for eksempel

fuldstændig enige i analysen af

vi et stykke hen ad vejen er enige om hvad der så skal gøres ved det altså blandt andet at vi målrettet skal arbejde for at holde antallet under kontrol

uenighed er at jeg føler stærkt at jeg er nødt til at forholde mig til den realitet at der på trods af hvad vi så gør for at stramme opholdsvilkårene på trods af hvad vi gør for at understøtte en europæisk dagsorden det

kommer til danmark og hvordan håndterer vi den opgave i en situation hvor

af grunde som ikke er beskyttelsesberettigede så skal

kommunernes udgifter i forbindelse med de mange flygtninge der kommer

flygtninge skal have danskundervisning og der skal findes boliger og der skal laves modtageklasser og der er lægetjek

alt sammen noget som er rigtig rigtig vigtigt for integrationen jeg er meget enig med statsministeren i vi bliver nødt til at finde en måde

danskundervisning en afgørende rolle problemet er bare at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad kompenseres økonomisk for de her meget store

man kan sige at når kommunerne på den måde får en masse ekstra udgifter til trods for venstres løfter under valgkampen om om den såkaldte straksopbremsning som

herre kristian thulesen dahl sige at

staten eller kommunerne der skal finde de her penge

dreje på end kommunerne har kommunerne kommer til at vælge hvor de så vil skære ned om det skal være på

mennesker med handicap det synes jeg

måske havde set den samme vækst i antallet af asylansøgere som man har set i vores nabolande tyskland og sverige hvor man så at antallet blev fordoblet fra

kommunale børnehaver og ældreomsorg det rokker ikke ved

tager det meget meget alvorligt men vi skal også lige holde proportionerne på plads

er de flygtninge der kommer ud i kommunerne i dag altså ikke dem der kom over grænsen går det er sådan at staten jo

for hele den første fase krone til krone vi finansierer det via udviklingsbistanden i den første periode

jo også derfor at den her diskussion først kommer nu og ikke kom for et år siden

gåseøjne bare løst ved at penge der ellers skulle sendes ud af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

er en del af vores refusionssystem hvor der derfor også

tredje dimension er at der i den aftale der blev indgået med kommunerne sidste sommer

ikke får tilstrækkelig økonomisk kompensation fra staten til at løfte den kæmpemæssige opgave som de står med nemlig at integrere de mange flygtninge som kommer og statsministeren og regeringen

der bliver råbt vagt i gevær derude det gør

fra statsministerens egne partifæller

regeringen handler og jeg taler ikke om en kommuneaftale for to tusind og sytten

i to tusind og seksten man i kommunerne kommer til at mangle to tre

den her debat lidt mere alvorlig end bare

fuldt ud at der er et pres på vores velfærdssamfund jeg tror det måske kniber lidt mere

set derfor vi fra starten har sagt at vi er nødt til at gøre noget for at få antallet af asylansøgere bragt ned så det kommer under kontrol vi er nødt til at gøre noget for at få de her mennesker gjort selvhjulpne så de tjener deres egne penge

det råderum der ellers ville være i de kommende år i dansk økonomi som vi kunne bruge til at forbedre ældreomsorg eller uddannelse eller forskning eller måske hvis man tør tænke en fræk tanke skabe noget mere vækst og velstand ved at sætte nogle skatter ned

så lad være med at stå og klandre os for at vi ikke tager det her alvorligt vi tager det superalvorligt ved at lægge ryg til en stram politik og jeg tager det fuldstændig alvorligt at det her presser serviceudgifter på sigt det er jo præcis derfor

sende flere penge og det er det ikke mindst i en situation hvor udgifterne vokser markant samtidig med at borgmestrene ikke har andre muligheder end at skære

må sige at jeg synes statsministeren glider af glat som en ål nægter man at forholde sig til

som risikerer at der kommer færre voksne til at tage sig af dem i daginstitutionerne

jeg synes faktisk det ville være relevant og

venstreborgmestre som godt kunne tænke sig at få et svar

svaret ad flere omgange på det spørgsmål ja i nogle tilfælde kan situationen godt være at sende flere penge det har vi

vi sender kommunerne tre hundrede og fem og tyve million kroner ekstra i år oven i det de egentlig skulle have i lyset af den her opgave

været dobbelt så stor altså

jeg anerkender fuldt ud at der er et pres på hele det danske velfærdssamfund vi tager ansvaret ved at stramme op for at bringe antallet under kontrol ved at sætte gang i et arbejde med arbejdsmarkedets parter for at få gjort de her mennesker selvhjulpne det skal vi lykkes bedre med og for det tredje og det har vi inviteret kommunerne til at starte en forpligtende debat om hvilke muligheder kommunerne får for at løse den her opgave for før man sætter prissedler

sig hele tiden og det var rigtig fornøjeligt at høre

sass larsen i weekenden fortælle om at den

i nærområderne i flygtningelejre

med på den også det er vigtigt fordi det er et led

at få begrænset de stigende udgifter vi har til de flygtninge som kommer her

den samlede regning

for at der blev henvist til dream beregninger i den sammenhæng

finansministeriet men når man nu ser pengene fosse ud af statskassen skal man jo ikke bare billedligt talt hvis det var et badekar nøjes med at kigge på at vandet fosser ud og

kommer nyt vand i badekarret

ting er en diskussion af hvem der får hvor meget ud af skattelettelser

skat er at det øger vores velstand i danmark det gør os rigere

for at flere kommer i arbejde og det kan vi gøre for ganske lidt den diskussion missede vi også lidt i sidste uge da statsministeren valgte at udsætte

til efteråret apropos billedet

fosser ud koncentrerer sig om at samle sig om det i stedet for at begynde at få penge ind i statskassen igen hvis det her

en liberal politiker hvis det havde været en fra venstrefløjen

jeg er helt opmærksom på at hvis man laver en øvelse der isoleret handler om topskat så er der på grund af dynamiske effekter og

rokker nu ikke ved at sagen har en kompleksitet der rækker videre end det for når der nu bliver spurgt til

liberal regering at finde pengene så

er jo så den ene dimension man så skal vi også finde stemmerne

jeg vedstår fuldt ud at det her land har brug for at vi gør noget på skattesiden som sikrer at det bedre kan betale sig

at arbejde folk med ganske almindelige indkomster der står op hver morgen og går på arbejde og knokler og som ser at gevinsten ved at gøre det frem for at lade være ikke er kæmpestor

skattelettelse et andet sted på skalaen jeg vedstår også at særlig i forhold til de

uden at man kan kalde dem ekstravagante

i en medicinalvirksomhed i danmark i en virksomhed i holland eller i belgien

jo så sagt at vi næppe altså politisk kan gøre det ene uden at gøre det andet og derfor er det en større øvelse

mit ambitionsniveau tværtimod tværtimod så er det fordi jeg har

meget klare analyse at hvis det her projekt skal

selvfølge at statsministeren kan bekræfte at den lille øvelse

beregninger både fra dream og fra finansministeriet peger på

også i at man går fra en situation hvor en topskatteyder

øgede skatteindtægter der kommer ud af det er jo et gode for os alle sammen

være ambitiøs også i bunden af skattesystemet så derfor vil

gerne illustrere både over for statsministeren men også over for resten af folketinget og den undrende befolkning

stort nok altså vi har lige haft nogle spørgere her som har været koncentreret om én ting nemlig hvordan vi kan få det offentlige til at bruge noget mere hvordan

jeg har sådan et rimelig fornuftigt billede af hvordan de forskellige skruer i maskinrummet kan justeres og hvad det koster at skrue dem i bund

at løsne dem lidt det rokker ikke ved

jeg er slet ikke i tvivl om at hvis vi skal lykkes med en reformdagsorden som

målsætning om at det bedre kan betale sig at arbejde gøre danmark mere konkurrencedygtigt og sikre at vores virksomheder kan rekruttere den dygtige internationale arbejdskraft så har vi brug for et lidt længere tilløb hvor vi ser nogle ting i en sammenhæng og ét element er det her med integrationsopgaven og asylpolitikken et andet element er jo at kigge på når vi kaster et lidt længere lys ind i dansk økonomi hvad

meget af det samlede velfærdssamfunds udgifter det er også sådan at vi har råd til et velfærdssamfund efter at vi har begrænset budgettet med det lillebitte hjørne mod til gengæld at have givet danskerne den store fornøjelse at de første syv tusind kr de tjener hver måned

startede debatten med i dag nemlig diskussionen om flygtninge og

for også at få integrationen til at virke bedre og folk ind på arbejdsmarkedet at det giver folk en langt større mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet at man ikke er for dyr

kompliceret men måske alligevel bare lidt

den her asyltilstrømning vi lader være med

jeg forstår begge analyser

set begge ambitioner både det med at få vores asyltal under kontrol og det med at sikre noget fremtidig vækst og velstand ved

at lette omkostningerne for vores virksomheder ved at sikre at det for ganske

lige før jeg tror

der er mange der oplever at der er mange ting der er ved

derfor har jeg også skrevet et åbent brev til

første gang jeg nogen sinde har skrevet et åbent brev

at vores samtale her i salen jo er meget kort tre spørgsmål tre svar og så videre i teksten grunden til at

de samtaler jeg har haft med rigtig rigtig mange borgere gennem de sidste måneder men også kollegaer både i sverige og i tyskland så sent som

den tyske grænse men også i malmø og alle steder får jeg

der sker i danmark lige nu fra udlandets side

de hvordan kan det være at vi er endt der hvor vi har et dårligt forhold til vores nærmeste naboer de borgere jeg snakker med

herinde i folketingssalen ikke finde ud af at håndtere de enormt store udfordringer vi står over for jeg har vitterlig aldrig i mit liv oplevet et så splittet og så tvivlende danmark som jeg gør for øjeblikket derfor

lyst til at spørge statsministeren om

statsministeren også oplever den splittelse i samfundet en splittelse mellem land og by en splittelse mellem os herinde på christiansborg

vi vil med danmark hvad det er for et danmark vi gerne vil bygge op

have danmark hen og det bekymrer mig rigtig rigtig rigtig

og bedre sent end aldrig jeg skrev

første g til amtsrådet en klage over at vores cykelstativer ikke var overdækket

jeg er dog nødt til lige at sige at det der billede af at vi skulle have et dårligt forhold til vores nabolande

ikke genkende altså jeg har hele vejen været i tæt dialog med slesvig holstens ministerpræsident med kansleren

er stor forståelse for den måde vi har håndteret det på

jeg sige at jeg kan godt genkende det billede så meget desto mere som jeg kan føle i mig selv

jeg er jo selv splittet

jeg tror at alle fornuftigt tænkende mennesker er splittet

når vi ser det vi ser i køln så kan man i en privat samtale med sig selv

nogle ret hurtige konklusioner om hvordan man skal løse alt det her når man for sit eget indre øje ser nogle af de

intet har på sig så bløder ens hjerte så jeg tror da at de fleste danskere i sig selv kan opleve den her splittelse mellem

og hvis vi vil fremme en ordentlig samtale

vi er nødt til at tage det udgangspunkt for tiden er ikke til simple svar

at lukke døren vende ryggen til og hygge sig i smug og lade som om det

ikke eksisterer men det lader sig jo heller ikke gøre bare at lukke døren op og lade den stå på vid gab og sige kom inden for og hvis der er nogle der i øvrigt vil tage chancen nu hvor den alligevel står åben og som er på flugt fra fattigdom men ikke krig så kom også bare med så den her sag skal jo løses ved en eller anden balance

at de oplever at dialogen har været fin og god og at

kan forstå det der er sket jeg kan så sige at

holdt møde med med det danske mindretal de grønne

i sverige og begge steder siger de at det der sker lige nu

at der er ved at blive bygget psykologiske mure op mellem danmark og tyskland og mellem danmark og sverige så de oplever at

som statsministeren her skitserer til gengæld kan jeg godt lide at statsministeren rent faktisk siger at vi bliver nødt

den situation vi står i og som jo også har implikationer i den situation vi står i vi bliver jo ikke pludselig

konsensusland fordi der nu er en en flygtningekrise det må vi have respekt for når jeg indkaldte til civilsamfundets topmøde allerede for mange måneder siden

jo i klar erkendelse af at selvom den her sag deler

skal stramme op for at få antallet under kontrol så rokker det jo ikke ved

er en opgave ved siden af den kan så være større eller mindre afhængig af hvordan man løser den første hvis man tror på at opholdsvilkår betyder noget men den er der jo altså hele integrationsudfordringen

en årrække frem skal leve med nogle mennesker som er kommet

et som udgangspunkt andet normsæt

en kæmpe risiko for at det skaber kløfter og at de havner som sociale klienter medmindre vi tager skeen i den anden

er der da brug for at alle står sammen

være endnu mere ambitiøse på dem og endnu mere folkelige på dem altså få den samtale ud i langt flere offentlige rum end

et snævert møde på marienborg som i sig selv er fint men som i min optik slet slet ikke nok selvfølgelig er politik holdningsforskelle men politik er også konflikter det jeg egentlig bare appellerer til er hvordan

de her konflikter jeg ser ikke flygtningekrisen som den vigtigste krise for danmark jeg ser langt mere

er den store udfordring set derfra hvor jeg står det sidste spørgsmål jeg vil stille

det hviler jo på nu vi taler værdier

helt grundlæggende har en værdi i det her samfund som så i øvrigt hviler på universelle rettigheder adgang til uddannelse

undervisning til sygdomsbehandling og alt muligt andet nemlig at man forsørger sig selv hvis man

statsborgere hvis man for eksempel henvender sig på grund af

på titusind kroner derfor synes jeg at det på alle måder er både ordentligt og rimeligt at stille de samme krav jeg synes også når vi nu har den her samtale om hvordan vi fremmer man sige den folkelige forståelse og harmoni

den dimension med altså hvad ville det betyde for samtalen blandt danskere

i allerbredeste forstand hvis vi havde et system hvor

sige at jeg er enig i at det her er en situation som ikke rummer nogen lette svar det er

kompliceret og en kæmpe udfordring og derfor er det centrale jo også

at holde fast i sine værdier og det man tror på når man skal navigere i en situation der er så

tidligere at vi skal kunne kende os selv og at vi skal kunne kende danmark jeg tror hånden på hjertet at der er mange der har lidt svært ved at kende sig selv i nogle af de tiltag der bliver taget jeg så hvordan venstres politiske ordfører nærmest var nødt til at opfinde en ny fortolkning af lovgivningen om

men det nytter jo ikke noget at løbe fra den virkelighed man selv er

at kende et danmark der nu igen kræver pas

hvis man skal til sverige eller grænsekontrol hvis man skal fra tyskland til danmark

statsministeren sagde også at han var statsminister i virkelighedens verden i efteråret tror jeg retorikken var at man var blevet overhalet af virkeligheden i forhold til det her med at man kunne straksopbremse flygtningesituationen

jo en straksintegration og jeg synes egentlig også at det at det var fornuftigt at høre det klare svar der blev givet i dag

men det er jo ikke bare et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter og for landets kommuner

meget høj grad en opgave for staten fra det øjeblik folk kommer hertil og asylsagsbehandlingen går i gang går der jo nu måneder ja faktisk tror jeg vi kommer over et år før man kommer ud og nærmer

genkende beskrivelsen af den måde man italesætter sig selv på

det er noget svenskerne har besluttet og sådan er der måske nogle nuancer der forsvinder

regeringen går ikke ind for at man første dag man kommer til danmark og indgiver en asylansøgning

ord vi nu vil bruge det gør vi ikke og det hænger jo sammen

jeg så igen nødt til at insistere på at det måske er lidt mere kompliceret end som så

vi skal tage vores ansvar men vi skal ikke fremstå så ekstraordinært attraktive at det i sig selv trækker folk til vi ved at ved siden af dem der søger asyl fordi de er forfulgt og altså har en legitim grund og et

beskyttelsesformål og også får asyl så er der også folk

hvis vi indrettede vores vilkår på en sådan måde at

og indgiver en asylbegæring så er der arbejde og alting helt uden at man har et beskyttelsesgrundlag

set baggrunden for at vi siger at vi ønsker at stramme opholdsvilkårene for vi ønsker ikke at danmark skal være en flygtningemagnet vi anerkender fuldt ud at når folk kommer og får tilkendt en flygtningestatus

den sammenhæng er man nok nødt til at erkende at antallet betyder noget altså når der kommer så mange som der gør

derfor er virkeligheden jo at folk i dag sidder i op til ti måneder før asylsagen overhovedet går i gang

fra herre kristian thulesen dahl nemlig det der med at parkere folk

tror at anerkendelsesprocenten pt ligger på seks og firs procent og der er jo i forvejen procedure for

er åbenlyst grundløse de bliver afvist med det samme derfor er spørgsmålet jo om

dem der kommer nu i meget høj grad bliver anerkendt men hvor situationen desværre er

bare sagt sådan her

fredsommelighed

at verden ikke er så enkel hvis man bare lytter til de spørgsmål

den indfaldsvinkel herre morten østergaard møder ind med

så tæt på diametralt modsat

ligge et sted midtimellem men men alligevel det

at forholde sig til virkeligheden er jo ikke kun et spørgsmål om hvor mange asylansøgere der kommer ind over grænsen i dag det

kommer i morgen og lige nu og her i kombination

og rimeligvis også af nogle nye svenske signaler der over de seneste måneder er sendt ud

er der i de her dage ikke noget stort pres

sneen smelter og foråret kommer derfor er jeg nødt til at insistere på at finde en balance

samlet set har nogle opholdsvilkår

som er ordentlige og konventionsmedholdige

omvendt ikke har en unødig tiltrækningskraft og på den anden side

det var statsministeren der affejede herre kristian thulesen dahls løsning det blev jeg så oplivet af at jeg tænkte det kunne være at man var villig til at tage konsekvensen af sine egne ord men så så god er verden

være at jeg kunne få et helt konkret svar

af flygtninge der kommer til europas grænser og at vi skal have antallet under kontrol

sådan set det gælder os alle at vi gerne så at der var færre flygtninge det tror jeg ikke vi kan blive uenige om

blandt andet nærområderne mange analyser tyder på at

omkring syrien i eftersommeren to tusind og femten blandt andet er forårsaget af nedskæringer i madrationer og

og man må sige at det at man er gået ned fra en hundrede og fem og fyrre dollar for en familie i en måned til en hundrede og fem og tyve dollar har været med til at give det ekstra skub

jo både mad medicin og basale livsfornødenheder

ikke så meget direkte

enig i at der også er en sammenhæng dér altså

givet her i dag at antyde at der sikkert er mange sammenhænge og derfor også mange komplekse sammenhænge og og dette er da en del af det

fn er nødt til at skrue ned for rationerne

så skaber det da selvfølgelig en yderligere tilskyndelse til at

én dimension men jo også kun én sammen med mange andre altså hvordan passer vi på grænserne hvilke opholdsvilkår tilbyder forskellige lande

for et politisk pres lægger vi på at få løst konflikten er der et glimt af håb så man tror at konflikten kan løses eller tænker alle at det har meget meget lange udsigter det

i stand til bare ligesom at trække det ene altså hvis det

nu at trække et checkhæfte op og

asylansøgere så ville det jo være let men så

løbet af to tusind og femten dimensionerede vi jo tingene på den måde vi gjorde blandt andet også for at indfri politiske aftaler vi indgik i øvrigt også med fru pia olsen dyhrs eget parti

også vi på mange tangenter uden at det behøver at være sfs melodi

konkrete toner slås an og og hvor højt de skal slås an vi forsøger at håndtere den situation danmark er i

tredje handler om at gøre folk selvhjulpne selvforsørgende

jeg tror ikke der er nogen af os der tænker at det her er nemt

nok også fordi vi jo alle sammen rigtig gerne vil værne om vores land og den sammenhængskraft

midlertidig grænsekontrol det er vi enige i

for at se på forholdene og jeg må sige

og bliver symptombehandling på hele det store problem indvandringen vil fortsætte og de svageste flygtninge vil

en modernisering af fns flygtningekonvention så man ikke kan søge asyl i danmark eller noget andet land men søger asyl direkte fra en flygtningelejr og så kan landene vurdere hvor meget

tænkt tilsvarende

er at lave fn konventioner om så får vi nok ikke løst den her sag på

skabe sammenhold i europa og hvis vi pludselig opfinder en løsning som

at vi ikke bare har brug for sammenhold i europa men

for konsensus i fn systemet

ville den jo heller ikke kunne sættes igennem medmindre nogle ting helt grundlæggende kommer til at fungere bedre i europa og det

beskytte den ydre grænse for sådan et system som der tales om altså hvor man slet ikke kan komme ind i europa men men sidder i en lejr i et land

derfor tror jeg at jeg sådan lidt mere lavpraktisk vil insistere på at det er det

skærpe tonen over for et land som grækenland som ser for passivt til vi er nødt til at understøtte kommissionen i at det

er om at eu skal kunne lave et grænsevagtagentur

drømme om at påstå at den eneste løsning her på kort sigt er at lave fn

for ellers bliver banen jo bare endnu længere vi mener i det konservative

asyl familiesammenføring og andet det er jo vores indsats i europa som jeg lige antydede

for at få europa til at tage et ansvar for

jo sådan at det er en håndfuld lande

nordøstlige hjørne af europa der sidder med hele opgaven og der er vi nødt til at insistere på at nogle andre træder i karakter

og andet der skal til for at vi kan passe på vores ydre grænser

det er jo det vi gør

løsning og så er det problem gået væk

jo ty til den hvis vi i øvrigt alle sammen er enige om at vi skal passe på danmark

os selv eller danskerne blår i øjnene det her er ikke let vi kan gøre en del

er alvorligt det tror jeg at alle anerkender men man kan jo godt samtidig med det sige ja

sætte et arbejde i gang med konventionerne

om at få tilbagevist folk der ikke får asyl

og ført dialog med en række af sine kollegaer det

ikke så meget danmark selv om jeg ikke afskriver at vi kunne gøre mere end vi

gør men det er nok så meget en række andre lande i europa

med til billedet hvis der bliver skabt et billede af at man kan komme til europa i et større land ikke så langt herfra og være der relativt lang tid også

mine spørgsmål til lovene kom meget sent jeg gjorde det

fordi jeg har nogle principielle og alvorlige kritikpunkter til lovbehandlingen som

vigtige at gøre opmærksom på det principielle og alvorlige består i at vi her i folketinget selvfølgelig bør respektere det grønlandske parlaments beslutning vedrørende love som skal gælde for grønland i dette tilfælde

børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling med bemærkningen så vidt muligt i loven som den foreligger bliver det alene en bestemmelse om at retterne og rigsombuddet kan tilbyde

henvises til de grønlandske socialforvaltninger som er overbebyrdede det betyder at børnesagkyndig rådgivning bliver svært at tilbyde i det omfang som et bredt flertal i inatsisartut ellers gerne så nye love kalder på midler

så de kan forbedre retstilstanden for børnefamilier i grønland det koster at implementere lovgivningen og det er vigtigt at vi sikrer at

og vi er med til at udvikle disse kompetencer

og det var det der var et af mine kritikpunkter det principielle består

at vi i fællesskab både i det grønlandske

skal bestræbe os på at vi ikke laver fremtidige grønlandske love til lightudgaver

har fortsat mange love som skal udarbejdes i fællesskab og for at vi i grønland fremadrettet kan få love med samme tyngde som de danske hvilket er den politiske målsætning

være mere varsom med at bruge begrebet særlige grønlandske forhold i det videre lovarbejde jeg anerkender at der

så lovene som skal være med til at bære og udvikle det grønlandske samfund ikke bare bliver realiserbare men også ambitiøse

vi skal være med til at bremse bremse den udvikling

der bør ske i det grønlandske samfund tværtimod umiddelbart efter andenbehandlingen af disse love var jeg i kort dialog med socialministeren jeg fornemmede at

vi behandler i dag herunder særlig

på nuværende tidspunkt jeg så jo gerne at man ikke bare

på de sparsomme ressourcer som der er ude i kommunerne som er et grønlandsk ansvar men at man også tog ansvaret på sig fra fra dansk side og var med til at sikre at konfliktmægling blev en reel mulighed alle steder i grønland det kunne som jeg nævnte ved andenbehandlingen

form for urimelig kompensation som

politiker det her handler om

blot en kort kommentar til forslagsstillerne

baggrunden for at vi indstiller at det her beslutningsforslag afvises er sådan set ikke substansen i det

tvunget til at modtage vederlag når man som deltidspolitiker

hvordan de her regler håndteres

ønsker nogen at udtale sig

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

det er vedtaget

ønsker nogen at udtale sig

afstemningen er sluttet

forkastet der stemmes således om ændringsforslag nummer to stillet af et mindretal tiltrådt af et mindretal

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

det vi diskuterer nu er jo genindførelsen

af den såkaldte boligjobordning nemlig indførelsen af den grønne boligjobordning og

med at spørge sig selv hvad skal man egentlig forvente af en grøn boligjobordning ja jeg synes jo

tre hundrede arbejdspladser ud af en ordning som koster fire hundrede million

dyr ordning og så kan man selvfølgelig sige at nu er den jo også blevet grøn i tillæg

grøn det er så at sige et skridt i den rigtige retning men det er et meget lille skridt faktisk er regeringen ikke engang i stand til at fortælle hvor lille et skridt eller hvor stort et skridt det er

man kan regne på den grønne effekt

en ordning der koster en

det synes jeg er en lidt mærkelig prioritering det synes vi socialdemokrater er en lidt mærkelig prioritering

ikke mindst i en uge hvor finansministeren har stået og sagt til kommunerne at de jamrer

ikke den rigtige måde at prioritere på at bruge pengene på en ordning som hverken er særlig grøn eller skaber arbejdspladser vi har fra

forlænge og udvide boligjobordningen og det

vi var en god idé at gøre i de år hvor vi skulle

og sikkert om end med forskelligt tempo rundtomkring i landet på vej ud

beskæftigelsen stiger og økonomien er i fremgang og vi har hele tiden set boligjobordningen som et redskab der hører en krisetid til vi mener ikke at det skal være

statsstøtte til håndværksarbejde i danmark så folk der tjener godt kan få støtte fra de andre skatteydere som måske ikke engang selv har råd til at hyre en håndværker det er én del af historien men det hører jo også med til historien

valgkampen med nogle helt andre tal end dem vi nu står over for

ville en boligjobordning give fem tusind arbejdspladser det var man sikker og vis på

fået syn for siden blev det gradvis skruet ned og er nu landet på de tre hundrede som vist er historien fra officielt hold nu så virkeligheden

og at skatteministeren selv i et samråd har bekræftet

fået flere arbejdspladser for færre penge hvis man havde gjort noget andet jeg tror faktisk at sandheden om den her boligjobordning

vi socialdemokrater har sagt at vi synes man skal prioritere anderledes sygeplejen vores ældre flere pædagoger vores medhjælpere i børnenes daginstitutioner men det er selvfølgelig helt legitimt at der nu er et flertal

batter meget lidt jeg synes man må konstatere at ordningen har været populær

er det sådan at der kort efter valget blev lavet en aftale mellem

folkeparti som betyder at man fortsatte med den kendte model i to tusind og femten hvorimod

så den sidste del vi behandler lovforslag om her i

starte med bare at rose de andre partier bag partier bag aftalen

synes det har været spændende politisk at finde ud af at man faktisk godt kan arbejde på tværs af partiskel hen over midten for at finde ud af nogle løsninger som

de andre partier som har været med i

jo som sagt om den mere grønne del

i at den skal understøtte en mere grøn udvikling hvor man gerne vil motivere boligejere til at lave investeringer i energirigtige tiltag i deres private hjem en ting som

nu kan få fradrag for installering af hurtigt

er teknologineutral og som respekterer markedskræfterne

er med til at støtte borgerne så de har en større chance for at få en hurtig bredbåndsforbindelse

nogle steder hvor markedet fejler og her skulle der i så fald være en hjælpende hånd til

så vil få en hurtigere forbindelse man kan ikke sige at det er et grønt tiltag men der er da trods alt en snert af

som et grønt tiltag men trods alt som et positivt tiltag den nye ordning adskiller sig også

fradrag på femtentusind kr som kunne bruges enten på serviceydelser eller på

håndværkerydelserne kan man trække tolvtusind kroner fra og

den sidste del med serviceydelserne er vi i

der giver en hjælpende hånd til børnefamilierne

med til sidst vil jeg også nævne en ting som faktisk er en del af aftalen men som ikke er

lovforslaget det er den del af aftalen hvor vi faktisk får sat lidt midler af til at man

mere i erfaringer fra den svenske ordning her tænker jeg specielt på

højere fradrag på serviceydelsesdelen altså

man bruger fire hundrede million kroner det her skal

i det lys at vi egentlig gerne havde fortsat med den gamle ordning og for at man kunne det i to tusind og femten et kompromis med blandt andet sf og alternativet hvor deres del af betalingen jo

at det så skulle være en grøn model fremadrettet det er så det vi udmønter her og det synes jeg sådan set er

her har vi så noget hvor det brede samarbejde koster fire hundrede

når man laver forlig og de bliver indgået hurtigt

skulle være skidt at man roser de andre aftaleparter for at

bredere samarbejde så jeg undrer mig lidt over

hele landet jeg kommer selv fra det midt og vestjyske og der ved

positive effekter

er en pulje der kører i to år

bredbånd som jo er noget der sikrer at vi får en bedre infrastruktur

men det samarbejde skal så også udmønte sig i noget

har vi så testet skatteministeren på det her forslag i adskillige samråd og

et valgløfte der hjælper df så

nye ordning koster ikke en milliard kroner den gamle ordning var noget dyrere end den ordning der ligger her på bordet og som koster

man godt argumentere for men grunden til at vi er med i det

rigtig godt redskab til at holde hånden under beskæftigelsen i en krisetid altså hvor man har brug for at holde folk beskæftiget typisk i i håndværkerbranchen i hvert fald med den boligjobordning der

energirigtige tiltag i forhold til folks huse

under beskæftigelsen det er måske mere fremadrettet at vi gerne vil have en god infrastruktur som kan gøre

positivt fordi det er lykkedes at skabe en bred opbakning til ordningen som venstre dansk folkeparti alternativet socialistisk folkeparti og de konservative står bag boligjobordningen blev indført af vk regeringen i to tusind og elleve og

historik den tidligere regering ville afskaffe den venstre fik den

nu behandler vi dette forslag om en grøn boligjobordning nu bliver boligjobordningen grøn til gavn for miljø klima

stiger beløbet så man samlet set kan fradrage

i alt attentusind kroner seks tusind kroner til service som for eksempel rengøring

til grøn istandsættelse og bredbånd

for boligjobordningens fremtid

så er der selve ordningens indhold det er ingen nyhed at vi i venstre er varme fortalere for boligjobordningen af en række grunde mulighederne for at trække lønudgifter til visse ydelser fra i skat giver incitament til at tilkalde

det frigør værdifuld tid for de travle børnefamilier børnefamilier og ældre får bedre mulighed for at få

vinduespudsning og børnepasning

til at hænge lidt bedre sammen

at skabe job er jo en

der kan være uenige i at det er positivt hvis vi kan få skabt nogle job

så at sige at dem sender vi som et skattefradrag som vi ved bliver brugt på en meget socialt skæv måde vi ved at en social skævhed i hvem der bruger dem

opgaver i nogle private boliger

mere rimeligt hvis vi tog de samme fire hundrede million kroner og i stedet ansatte de samme håndværkere eller det samme rengøringspersonale til at løse nogle opgaver der kom os alle sammen

hvis det

en

på

job eller

er det som er resultatet

at det er en skatterabat til samfundets mest velhavende den omfatter stadig væk muligheden for skatterabat for udgifter til vinduespudsning havearbejde og rengøring en skatterabat

det er de mest velhavende i danmark som udnytter den mulighed og som også har bedst mulighed for at gøre det det fremgår også klart af den evaluering der var af den gamle ordning ydermere kan man sige at det bliver forstærket af at man erkender at den her ordning kommer til i højere grad at omfatte serviceydelser frem for egentlige investeringer i boligerne

det vil stige fra ti procent til tre og tyve procent oven i det

kommer der jo at fritidsboliger også er omfattet det er endda fritidsboliger i udlandet

udført sort så det er først og fremmest opgaver man alligevel ville have udført som kommer til at blive omfattet af den her ordning så har vi diskuterede lidt heroppefra at

million kroner ud så skal de

er det nedskæringerne på uddannelserne er det fra de familier på kontanthjælp som mister to

eller er det fra den kommunale velfærd som er blevet beskåret med fem hundrede million kroner i forbindelse med kommuneaftalen vi mangler stadig væk svar på om det er rimeligt

ordning de er omfattet af aftalen

vil sige at en sideeffekt af den her grønne indpakning

at lejerne reelt udelukkes fordi mange af de ting som

ordningen er noget der handler om udvendig vedligeholdelse det handler om at have en have og have sin egen kloak og have sine egne nedløbsrør det har man altså ikke når man bor til leje hvor det er ejeren af boligen der står for den udvendige vedligeholdelse

er en tvivlsom effekt på beskæftigelsen hvis man skal tro de lidt optimistiske effekter

så skal ud at hente de her penge ude i kommunerne hvor man altså

fyre pædagogmedhjælpere og hjemmehjælpere forsvinder der jo to tre stillinger per million

ordning jo lige så vel kunne føre til at man mister fem hundrede til

for lille effekt for pengene der er fortsat rigtig meget som vil gå til malerarbejde og til bredbånd der er mange bedre måder

om at sikre finansiering fordi problemet med den her ordning

i forvejen har mulighed for at finansiere som har pengene

få skatterabat hvorimod dem der bor ude i landdistrikterne i lejeboliger eller dem som har lav indkomst har svært ved at skaffe finansieringen til disse grønne tiltag og kommer ikke i gang med dem og får ikke den her skatterabat vi synes at man skal løse det problem og ikke lade de mennesker i stikken

er der jo faktisk store problemer med at komme videre med nogle af de grønne tiltag netop fordi det er rigtig svært at sætte solceller op

slippe kommunerne lidt mere fri og fjerne de blokeringer der er

solceller op på idrætsanlæg og andre kæmpestore tage frem for

at de skal sidde spredt rundtomkring på hvert eneste parcelhus så hvis man vil sikre en mere social retfærdig fordeling af samfundets goder

boligjobordning er for mig at se et rigtig godt eksempel på hvad der er galt med dansk politik skiftende regeringer opkræver så mange og så høje skatter at vi nu i en periode har ligget i top som skatteland nummer

herefter kan politikerne pynte sig ved at give borgerne små bidder af deres egne penge tilbage

umiddelbart glade men systemet er elendigt den grønne boligjobordning har yderligere det problem at den nøje udpeger områder hvor borgerne må bruge deres penge

gå i gang med at forbedre hjemmet og regne med at det giver dem et fradrag

borgerne bruger pengene på internet og bredbånd i sf og i alternativet håber de at borgerne vil bruge penge på miljørigtige vinduer

at der ligger en guldgrube i detailstyringen af borgerne for de partier der på den her måde ønsker at styre borgernes forbrug

pålægges vanvittige høje afgifter mens den statslige togdrift tildeles milliarder uanset kvaliteten af deres produkt

partiers politik mens det andet er den skinbarlige virkelighed jeg synes ikke det er kønt at en borgerlig liberal regering i den grad har haft boligjobordningen som sin mærkesag

kønnere af at den nu har fået en grøn farve

i landdistrikterne med at der

støtter naturligvis lovforslaget da vi er en del af aftalekredsen og det er vi rigtig glade for

set tilfredse med at der er opbakning til at omlægge det gamle sorte håndværkerfradrag til et grønt klimafradrag

som understøtter den grønne omstilling det kunne for eksempel være til energirådgivning energirenovering installation af ladestander til elbiler varmepumpe eller solceller

desuden vigtigt at klimafradraget både kan bruges på initiativer der hjælper med at reducere bly pcb og asbest og at det samtidig kan bruges på klima og energivenlige initiativer der reducerer vores

udsigt til en gevinst for både klimaet og miljøet

bygninger og boliger i dag står for fyrre procent af danmarks samlede energiforbrug derfor giver det rigtig god mening at der nu indføres et klimafradrag på tolvtusind kr som blandt andet giver alle borgere et større incitament til at vælge de klimavenlige løsninger

sådan at alle boliger og bygninger uanset hvor mange penge ejeren tjener skal bygges og renoveres på et tidspunkt når vi indfører

gang fradraget bruges

er for en klimaeffekt som alternativet forventer af den her såkaldt grønne boligjobordning

jeg har kunnet studere svarene fra

er der reelt set ikke nogen som helst klimaeffekt og det er grunden til at vi fra radikal side har været meget stor modstander af den her ordning for hvis bare der var en grøn effekt hvis bare der var en

ville bruge dem på energiforbedringer

set godt forstå den her argumentation om

det jeg bare har tænkt lidt over er var det en god byttehandel man lavede

en god aftale man lavede og der undrer det mig bare lidt at når jeg ser på hvad udgiften har været til at gennemføre boligjobordningen eller fastholde den sorte boligjobordning den rigtige asociale boligjobordning

betydelig større når vi ser på beløbet end det som alternativet fik sikret over to år

god del også

er første gang vi diskuterer den her såkaldt grønne

jo intet har at gøre med hverken beskæftigelsesfremme eller fremme af den grønne omstilling selv om titlen siger det men

det var der en rigtig god grund til at man ikke ville have flertal for nemlig

gavner beskæftigelsen den grønne omstilling eller kampen mod det sorte arbejde det siger jeg ikke fordi jeg ønsker at genere

fordi vi er i en situation

en modgift til de mange besparelser som denne regering har gennemført på det grønne område og som jeg ved gør lige så ondt på sf og alternativet

på radikale venstre og mange andre partier

derfor ville det bare have været utrolig sjovt hvis vi kunne

om at bruge de mange hundrede millioner af kroner

og klimaet og måske endda også landdistrikterne

af de steder hvor regeringen har skåret allerhårdest ned er på grønne private projekter ude i landdistrikterne hvilket jo skader den private beskæftigelse derude ud over den grønne omstilling og den folkelige forankring det er næsten overflødigt når jeg så nu tilkendegiver at det her

radikale venstres opbakning

vi går ind for at skatteborgernes penge skal bruges der

og skrevet meget om den grønne boligjobordning eller det grønne håndværkerfradrag

når jeg kigger ud over paletten af hvad vi ellers laver

har en idé om at det så meget er det nogle partier er optaget af men det som flere både fra radikale og

er altså simpelt hen bare christiansborgfnidderfnadder af værste skuffe

med vores handlinger så ville vi da

vi synes da der er enorme omkostninger ved at have den regering med de støttepartier som vi har

ikke herske nogen tvivl om men det er klart

kigget til højre så langt ud han kunne kigge

have betaling ved kasse et

rigtig glad for sf er rigtig glad for

i skatteministeriet sammen med skatteministeren time efter time og streget ud og streget ud og tilføjet og tilføjet indtil vi kunne blive enige om at det der lå på bordet var grønt

hive beregninger frem som er lavet

simpelt hen noget mærkeligt noget

ikke aftalen vi ved ikke hvilke elementer der skal være i den vi ved ikke hvor grøn den skal være ved ikke hvordan fordelingen skal være men vi tror måske at den kan have

boligjobordning vi har ikke haft en grøn boligjobordning

man ikke kan komme det nærmere men i forhold til nogle af de mange ting som nu skal

energirådgivning klimasikring isolering forsatsvinduer ændring af skorstenshøjde solfangere og solceller husstandsvindmøller og jeg kunne blive ved

sf og alternativet har siddet ovre i skatteministeriet rigtig lang tid

så vi til sidst havde en aftale vi kunne se os selv

i det her folketing på grønne initiativer

social profil

vi foreslog det selv et halvt år inden vi lavede aftalen

starte med en indrømmelse jeg er faktisk meget enig

hvis man synes man har en god sag og hvis man kan lave en aftale om den

radikale venstre hvis vi kan gøre noget bedre

ikke kommet nogen aftale om det her hvis ikke sf havde reddet regeringen på det

så må sige sort boligjobordning hvorfor

det er en forkert måde at bruge pengene på også hvis man tænker på beskæftigelse sort arbejde og så videre

spå at af

det her jeg tror nemlig at de beregninger der har været

eller mere på et stort projekt er det ikke det her der gør man vælger det til eller fra men der er rigtig mange mindre projekter som folk ikke nødvendigvis får gjort

når man kan få det her fradrag i det være det der lige gør at man alligevel får de forsatsvinduer

at man alligevel får gjort nogle af de mindre ting som i det store regnskab

var alle sammen enige om

og sf at det her er så vigtigt at enhver politisk retning vi kan tage som er med til at sænke

stå og falde med det men jeg forstår bare ikke at man sådan vil gøre en tjeneste når man ikke får

nødt til at sige at når ordføreren sluttede sin tale med at sige at nu har man garanteret at alt hvad der bliver gjort her er grønt

er det jo notorisk forkert al den stund at man stadig væk kan få fradrag for børnepasning rengøring alt muligt andet og at det endda vurderes i ministeriet at en større del af ordningen vil gå derover så kan man så sige nej man har ikke

nogen garanti for at det er grønt fair nok så har vi diskuteret rigtig meget

fået nogen garanti for hvor pengene skal komme fra og i spørgetimen som vi lige har afsluttet sagde ordførerens formand fru pia olsen dyhr

på selskabsskattelettelser som gav nul

det var den dårligste måde at skabe vækst og arbejdspladser på og økonomi og indenrigsministeren rangerede lavest i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser

en god måde at bruge fire milliard

er så en meget lysegrøn aftale

om en boligjobordning hvor der sikkert vil kunne findes et eller andet eksempel på

målrettet og meget mere specialiseret

se på hvor pengene kommer fra hvor de fire

her aftale

de mest velhavende her i samfundet der når at bruge pengene men

til den grønne profil

række punkter i aftalen hvor man kan bruge

få malet sit hus udvendigt at få malet sine vinduer

lang række tiltag som ikke er grønne

den gamle ordning som vi jo ikke kan sammenligne med den nye ordning

de lavere indkomster som har brugt det

proportionelt med befolkningssammensætningen jeg tror det er det ordføreren mener men succeskriteriet er at vi kommer videre i forhold til den grønne omstilling succeskriteriet er at folk får efterisoleret at de får ændret deres skorstenshøjde

ret stort sundhedsmæssigt problem at de får

på energien som sikrer mindre

jeg synes

kommer fra når man laver den her type ordninger og særlig ikke i disse for vort land så svære tider som det jo trods alt er på alle mulige områder

smutte over med det spørgsmål som er blevet stillet tusinde gange i debatten tror jeg

det skal finansieres over finansloven det er rigtigt

nemlig at tilbagerulle de selskabsskattelettelser som der jo var stor polemik om da vi sad i regeringen som kostede fire milliard kr og som gav nul jobs det er jo en anden diskussion men

det flugter perfekt konservative tanker om at man skal flytte sort arbejde til hvidt arbejde det er gavnligt for samfundsøkonomien og det er gavnligt for beskæftigelsen hvordan ved jeg så det jo man kan se af tallene at det har givet

af ordningen hvoraf

herre og fru danmark der har benyttet ordningen vi ved også at

stor samfundsgavnlig effekt derfor har vi fra konservativ side

man fik brugt samfundets ressourcer endnu bedre end man

hvordan vi kan lade

at forstå hvordan man kan være imod en sådan ordning også når

har lyttet til den diskussion der har været nu og her hvordan kan man være imod at familierne får et tilskud til at få lavet nogle ting derhjemme som betyder at man bruger

havde

flertal i folketinget jeg vil godt kvittere

den brede palet af partier som har ønsket

og er en velfungerende ordning nemlig boligjobordningen håndværkerfradraget

travle familier i hverdagen

understøtter etableringen af

den ordning vi nu viderefører i en grøn udgave

på beskæftigelsen

vægt på beskæftigelseseffekten

som fortsat understøtter service og håndværksvirksomheder også i yderområderne og

at venstres ordfører var inde på en håndsrækning til

den tidligere ordning jeg synes faktisk at vi har fundet en god balance hvor der er fundet plads til

fastholde et fradrag for serviceydelser samtidig med at ordningen udvides til også at omfatte en række grønne håndværksydelser

større mod på energirenoveringer og

de her ændrede ydelser og og beløbsgrænser være behov for en øget vejledningsindsats

en streng økonomisk betragtning på det kunne man have valgt at gøre andre ting

ud fra den regnemodel vi lægger til grund når vi laver lovgivning som skatteministeriet

økonomiske argumenter vægt og værdi

også i forhold til en videreførelse

til grund for lovgivning skulle vi ændre mange ting

i vores samfund bare for at nævne

et par stykker som jeg også tror at sfs ordfører fru lisbeth bech poulsen var inde på

det er ikke nødvendigvis samfundsøkonomisk fornuftigt hele den danske satsning på vedvarende energi som mit eget parti et langt stykke hen ad vejen har støttet jeg tror også at der findes adskillige rapporter fra det økonomiske råd om at det

et politisk flertal på christiansborg har valgt men man har valgt at satse på vedvarende energi på vindenergi også ud fra andre hensyn end de rent økonomiske det synes jeg er legitimt det er ikke

som skatteminister eller som medlem af folketinget det er legitimt at lægge andet

selvfølgelig lytte til de økonomiske argumenter det er der også gjort ved den her boligjobordning

vil godt kvittere for at der er enkelte partier

prisen på boligjobordningen er faldet fra cirka en milliard kroner til små fire hundrede million

og understøtter i større omfang end tidligere den grønne omstilling

socialistisk folkeparti

opfattet som noget der er positivt og

også en gang imellem se mig selv i men vi har et system i danmark hvor vi har en række fradrag fordi man politisk har valgt at sige

tilgodese og i regeringen ønsker vi

den hjælpende hånd ordningen her

til herre martin lidegaard som vistnok fra folketingets talerstol sagde at det er tom symbol og værdipolitik fra regeringens side

uenig i det er jo et lovforslag som kommer til at berøre rigtig mange danskere og

det er en ordning som kommer til at betyde rigtig meget for rigtig mange danskere og det er også en grund til at den koster fire hundrede million

det er fire hundrede million kr der bliver givet fradrag for derfor mener jeg

debat vi har haft her jeg ser frem til en konstruktiv udvalgsbehandling så skal

vi fremsatte lovforslaget i to tusind og femten

først en ros til ministeren for det her med at understrege at man som politiker ikke

fru lisbeth bech poulsen sige at ministeren faktisk ærgrede sig over at det kom til at koste mindre end man havde troet

politisk aftale har et forhandlingsforløb og når frem til et resultat per definition

ikke have lavet aftalen jeg er glad for det der ligger og jeg ærgrer

over noget regeringen har ønsket

der stillede sf og alternativet nogle klare krav om at det skulle være grønt og det har vi så rettet ind efter

jeg ikke betragter socialdemokraterne som dårlige mennesker

faktisk at alle dem jeg kender i folketinget er gode mennesker jeg er ikke altid enig med dem

præcis hvor de kommer fra jeg synes lidt

jo måske lige så meget en politisk øvelse

hvad hele råderummet går til og hvor stort råderummet er der er i øvrigt også masser af ting

forhandles omkring finanslovsbordet fordi der er en masse ting der skal driftes vi har jo altså

brian mikkelsen var inde på det et statsbudget på tusind tusind en hundrede milliard kr så det der politiske spil

det lovforslag som vi behandler her i dag er et af de mange skæve tiltag i aftalen om finansloven for to tusind og seksten for selv om venstres daværende gruppeformand allerede i efteråret to tusind og tretten sagde at det er en kommunal beslutning hvordan man vil prioritere vi vælger at give kommunerne frihed til at træffe beslutningen selv så står vi altså her i dag og skal behandle

vil alene i år koste fem hundrede og halvfjerds million kroner efter tilbageløb og adfærd til næste år er prisen fem

direkte fra besparelser i den kommunale velfærd og i årene frem fra besparelser på de svageste pensionisters boligydelse

ude i horisonten

rammer jo på sin vis også dobbelt for som kommunernes landsforening bemærker i deres høringssvar

tusind og sytten og frem for det provenutab som regeringen og de øvrige borgerlige partier har pålagt dem det vil altså sige at det også vil føre til

er at grundskyld er en vigtig skat grundskyld på ejerboliger indbragte cirka femten milliard kroner i to tusind og femten hertil kommer grundskyld fra andre grunde på omtrent ti milliard kroner

i daginstitutioner i hospitaler og i tryghed for alle borgere det er rimeligt grundskylden er for eksempel også langt mindre skadelig for beskæftigelsen og arbejdsudbuddet end andre skatter og afgifter

i i danmark hvis vi fjerner den vi anerkender vil jeg sige at økonomien kan være presset for de familier hvis økonomi er presset når det er at grundværdien vokser meget vi må også holde fast i at den værdistigning den enkelte boligejer oplever altså også tilkommer den enkelte boligejer endda skattefrit når

om at fastfryse grundskylden og dermed give skattelettelser til boligejerne vil betyde at boligpriserne vil stige det vil potentielt blandt andet sammen med de ekstremt lave renter kunne lægge fundamentet for en ny boligboble og føre til en farlig overophedning af dansk økonomi som den vi så i årene op til finanskrisen og som flere jo rent faktisk også advarer om er i gang med at ske her i hovedstadsområdet

hvor priserne i forvejen er steget relativt kraftigt og det vil gøre det endnu dyrere og endnu sværere for danskere at etablere sig

men det ændrer jo bare ikke at når vi har en økonomi

også opleves meget kraftige værdistigninger dem kan ordføreren godt kalde fiktive men langt de fleste mennesker realiserer dem jo

nej vi ønsker ikke at nogen hverken skal flytte eller for den sags skyld optage unødvendige lån

forholde os til hvordan boligøkonomien ser ud i det her land

bestemte steder i landet ikke alle steder men bestemte steder

er enorme værdistigninger på fast ejendom hvor det er at mange mennesker

finanslovsaftale mellem regeringen dansk folkeparti

de konservative meget konkret er det her et af kravene og et ønske fra de konservative til finansloven men det er jo en del af en aftale og derfor støtter vi i dansk folkeparti det her lovforslag det handler

om en fastfrysning af grundskylden for ejerboliger i to tusind og seksten hvilket betyder at man kommer til at betale det samme i år i grundskyld som man gjorde sidste år

det skulle være en egentlig skattelettelse som nogle

at gøre det til man kan vel nærmere sige at det er en udskudt

man kunne se planmæssigt

man kommer altså ikke til at betale mindre end man ellers

får udskudt stigningen konkret sker det ved at reguleringsprocenten som jo

men vi deler egentlig mange af synspunkterne som ligger bag nemlig netop det at der har været en række voldsomme stigninger i nogle områder som

kan være problematiske for blandt andet børnefamilier som også var en del af debatten lige før

når de blev ældre som nu bliver

grund af en stigende grundskyld så problemet bag kan vi sådan set godt se og vi synes

det giver fin mening at man nu giver boligejerne et pusterum på en år

der for høje der synes vi altså

står på trapperne til at skulle lave et nyt vurderingssystem

i diskussionen at det er en år

efterfølgende vil de samme husejere jo

i præcis samme stigningstakt indtil de rammer loftet

man kigger på de økonomiske effekter af det her lovforslag

til hvordan man kunne gøre det det er et problem når ens

dem der bor i andel altså mange af de vælgere som jeg tror både dansk folkeparti og enhedslisten

samme finanslov som det her er en del af går ind og skærer i pensionisternes boligydelse altså mens man

ønske fra konservative det der afgrænsningen skulle skulle være det

rette man kan sætte spørgsmålstegn ved hvis man bor i

nødvendigvis kan lave den sammenligning for det første fordi det med boligydelsen

der er tale om at her skal man altså betale en skat af en

tilskud man får af staten som en støtte til at man kan

husstande skulle have op mod to hundrede kroner mere og grunden til at det blev udskudt var jo netop

i det lovforslag ikke passede med det man havde aftalt inde ved forhandlingsbordet det var alle partier bag finansloven

nu betaler folk der bor til leje jo også grundskyld og nu har vi så et forslag her som ikke fastfryser grundskylden for de femhundrede

sige at der er cirka en million boliger som

en del af en samlet finanslovspakke og som jeg

det her et krav fra det konservative folkeparti som jo blandt andet ønskede den her afgrænsning og så må man også ærligt sige at det var ud fra økonomiske hensyn

der var begrænsede midler i finanslovsaftalen til at kunne dele gaver ud eller lave de tiltag som partierne nu måtte ønske derfor valgte man så at lave den afgrænsning ifølge vurderingen

er

år og det skyldes at nogle boligejere er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af stigninger i grundskylden grundskylden er i nogle områder steget meget

rent økonomisk og det er naturligvis hårdt når folk bliver presset økonomisk på den måde regeringen har derfor som en del af

indgået en aftale om fastfrysning af grundskylden for ejerboliger i to tusind og seksten og det er den vi førstebehandler i dag i venstre har vi forståelse for de problemer som grundskyldsstigningerne har forårsaget for os er det vigtigt at der er tryghed for danskerne samtidig har vi i venstre den holdning at der ikke er nogen skatter som er for lave

jeg bare sige at det klinger hult i mine ører når det her lovforslag er en del af en finanslov hvor regeringen med venstre i spidsen har indført et kontanthjælpsloft som rammer tredivetusind arbejdsløse danskere

boligselskabernes

i deres bolig vi snakker om hundredvis måske tusindvis af familier som vil blive sat ud af deres boliger

i enhedslisten er vi fuldstændig enige i at der er familier i danmark der er udfordret af den stigende grundskyld

og andre som står i den situation at deres betaling til grundskyld er steget hurtigere end deres indkomst derfor

tidligere foreslået at man lod den ordning som som pensionisterne har

blandt andet lavtlønnede som står i den her situation

i stedet har man valgt

skæve og forskelsbehandlende model man overhovedet kunne opfinde

så de hundredetusinder af danskere der bor til leje og i andelsbolig som også rammes af stigende grundskyld

det virker som om det bare handler om at tilgodese bestemte vælgergrupper jeg glæder mig

til at høre en forklaring fra nogle af ordførerne om hvorfor de her grupper skal undtages men også inden for gruppen af boligejere er

billigere i skat mens en fattigere boligejer der bor i en mere ydmyg bolig til for eksempel syvhundredetusind

om året tredive procent af udgifterne så vidt jeg lige hurtigt kan regne ud går til de ti

hvis vi ser på listen over hvor

er kommuner som gentofte rudersdal

det er der hvor de rigtig store skattelettelser falder og i bunden kan vi

udkantskommuner lemvig morsø struer og så videre kort sagt er der tale om det man måske i gamle dage ville kalde rendyrket klassepolitik jo mere du har jo mere mere får du

men det bliver jo endnu værre fordi den her lov er en del af en finanslovsaftale som i den grad vender den tunge ende nedad som forringer vilkårene for pensionister for arbejdsløse for studerende

og jeg må bare sige at det er mærkeligt at opleve ordførere fra højrefløjen stå heroppe og udtrykke den her store omsorg for de boligejere der presses økonomisk af den stigende grundskyld mens man i samme finanslov har skåret dybt i folkepensionisters og førtidspensionisters boligydelse altså

for at boligejere må flytte fra deres bolig på grund af grundskylden

når de samme partier har indført et kontanthjælpsloft der formentlig vil tvinge hundredvis måske tusindvis af familier ud af deres bolig altså tror man ovre på højrefløjen at det er mindre indgribende for en arbejdsløs i en lejebolig eller en pensionist i en ældrebolig at blive tvunget ud af sin bolig fortjener de børn til de tredivetusind der rammes af

som vil blive sat ud af deres bolig ikke den samme omsorg den samme bekymring åbenbart ikke for partierne bag den finanslov som nok vil stå tilbage som en af de mest asociale ulighedsskabende og kyniske i den nyere danmarkshistorie

for enhedslisten er det her med en midlertidig fastfrysning af grundskylden ikke en løsning på de store problemer vi har med vores boligbeskatning for det som vil ske og det står også på side fire i bemærkningerne til

stigende boligpriser

få bremset den voldsomme udvikling i ejendomspriserne og der skal meget mere håndgribelige indgreb til hvis det skal ske det handler om regulering af finanssektoren det handler om

at gribe ind over for de låneformer som

med til at få ejendomsmarkedet til at eksplodere det handler om at få bygget flere almennyttige boliger det andet her er som at undskyld mig tisse i bukserne for at holde varmen

uden samtidig at rationalisere det når almindelige borgere både ældre og yngre brandbeskattes af deres bolig rammes de på et område hvor det er svært at ændre adfærd man sælger ikke bare lige sit hus hvis man har arbejde i nærheden og hvis ens børn går i skole der næsten endnu værre har det været for ældre borgere der har betalt deres hus ud men som kan blive presset ud grundet grundskyldsstigninger grundskylden er urimelig på den måde at den overbeskatter en bestemt type bolig i nogle bestemte områder langt ud over hvad andre borgere i andre boligtyper må betale det giver ikke ret meget mening at borgere der bor i en dyr ejerlejlighed beskattes mindre end en borger der bor i et lille hus der har samme købsværdi som lejligheden hvorfor skal den borger der prioriterer græsplæne frem for eksempelvis udsigt beskattes så meget hårdere

mener vi at det var en vigtig handling at fastfryse grundskylden på ejerboliger i tusind og seksten som en del af finansloven hvilket betyder at boligejerne skal betale det samme eller mindre i grundskyld i kroner og øre som året før

med at diskutere beskatning af boliger og ejendomme

land med et enormt offentligt forbrug og en stor andel af befolkningen på offentlig forsørgelse er der konstant pres på at øge beskatningen og finde nye beskatningsformer

i liberal alliance af al kraft modvirke vi ønsker at der bliver mere balance i beskatningen så

ikke skal bære urimeligt store byrder og vi ønsker

endelig er vi optaget af at de systemer vi laver ikke bliver bureaukratiske

vil bare høre om ordføreren kan bekræfte at resultatet af den her fastfrysning for nye boligejere

de vil komme til at sidde med den samme samlede udgift

fremgår af bemærkningerne på side fire hvor der står at fastfrysning af grundskyld

stigende grund og ejendomspriser særlig i og omkring de større byer og længere nede

det er

grundskylden er en af flere vigtige parametre i

evner at fordele goderne ganske godt derfor

en ellers meget meget fair skat og derfor er vi også imod at vi skal have det her lovforslag

primært fordi der faktisk ville være alle mulige gode grunde til ikke at fastfryse noget ikke

netop når det er et fordelingsværktøj virker det i mine øjne fjollet vil jeg godt sige det virker faktisk lidt fjollet at det man skal fordele med

lukker øjnene for de værktøjer

at gøre ubrugeligt

vi ikke rigtig reagere på når vi

her måde prøver at fortælle befolkningen at nu gør vi det der som de gerne vil have den økonomiske virkning er måske tvivlsom

lidt uforstående over for hvorfor vi havde taget noget og givet noget men

tænker at det er en del af et større billede hvor man så

mange grunde til at radikale venstre er

det hele taget den aftale der er indgået på det her område for det første tilgodeser den kun en mindre del af den danske befolkning for det andet

der virkelig har udfordringer med grundskylden sidder med fordi det er en midlertidig ordning og der ikke

så samlet set må vi sige at vi synes det er noget makværk dertil kan man sige at der hvor der virkelig er behov for skattelettelser jo er på indkomsterne

er at vi giver boligejerne den sikkerhed at både grundskyld og ejendomsværdiskat stiger

bare foranlediget af det sidste i indlægget her altså de radikales forslag

af beskatningen på boliger jeg synes det er

klart at hvis man kun beskatter med en pristalsregulering

af boligen og som man så i mellemtiden ikke er blevet beskattet af så hvordan ser radikale på

synes der er fornuft i netop af den grund at der

regeringen nu præsenterer folketinget for ikke mindst på baggrund af at der sidder i hundredtusindvis af danske familier

ondt i maven sidder ude i haven og ser på børnene

oplever en himmelflugt vi fik heldigvis i den daværende vk regering fastfrosset ejendomsværdiskatten desværre fik vi ikke løst problemet omkring grundskylden så den fik lov til at stige med seks syv procent om året afhængigt

det har betydet at mange helt almindelige familier oplever at ejendomsskatterne samlet udgør en meget væsentlig del af deres udgifter samtidig med at de jo

har betalt rigtig mange skatter via almindelig indkomstbeskatning almindelige forbrugerafgifter og så videre

man sidder med sine børn derhjemme

spekulerer på om man kan blive boende i det hus i det område hvor børnene går i skole og hvor man har tænkt sig at blive boende

udgifter der er ved at blive boende og

ikke rigtig kan blive boende der længere altså pensionister som har glædet sig til

hvor de har hørt hjemme der hvor de har boet i mange år de oplever en eksplosion

rigtig mange ældre og pensionister oplever at de ikke kan finansiere bare skatterne ved at bo

helt almindelige boliger og derfor er det interessant

er man betaler den største del af sin indkomst

det er i omegnskommunerne

i aarhus det er i vejleområdet det er helt almindelige mennesker som oplever

at bo i egen bolig

er to tredjedele som oplever

det burde være være et princip

folketing at sikre som et adelsmærke

blive boende i sin egen bolig med sin familie når man har børn og når man bliver ældre altså som pensionist

brandbeskattet med den stigende grundskyld derfor er

som sikrer at man som familie kan få ro og tryghed i maven

får sikret at det ikke bare handler om at brandbeskatte

den indignation forstår jeg da godt for det allervigtigste for en familie er jo dens bolig altså man har sin ramme

og så må man jo kæmpe for sin familie men at man har rod et sted og fundament et sted er det væsentligste

frustrationer så derfor betragter jeg boligen som

bastion for familien i danmark uanset hvor man er henne det vi så taler om nu er

boet og

grundskylden også er steget meget i rødovre og

at nævne hvad det er for tre kommuner

få mest ud af den her fastfrysning af grundskylden og det er jo altså

de postnumre hvor man har de højeste husstandsindkomster her i landet

er anerkender ordføreren at der

nævnt nu her men jeg tror der sidder nogle embedsmænd i skatteministeriet som selvfølgelig har den

er et gode men det burde jo ikke være en klassisk socialdemokratisk holdning

rigtig mange forskellige parametre og komponenter rigtig rigtig mange en af dem er selvfølgelig en nettoydelse

man sige passioneret debat her i folketingssalen

af og det kommer måske ikke som nogen stor overraskelse for de tilstedeværende og dem der måtte lytte med

min opfattelse har regeringen sammen med de partier der står bag finansloven samlet set lavet en rigtig rigtig god finanslov for to tusind og seksten inden for de økonomiske rammer

der nu er til rådighed delaftalen om

fastfryse grundskylden for ejerboliger i

kommer til at betale det samme i kroner og øre som i femten og det er overordnet set min principielle holdning at pengene har det bedst i borgernes lommer

er det næppe nogen hemmelighed det synes jeg også man kunne fornemme på herre brian mikkelsens indlæg at fastfrysning af grundskylden i særlig grad har været

set glad for både på boligejernes vegne men

jo også på regeringens og det

min primære ambition som skatteminister er at det skal

og forhåbentlig kan vi til efteråret tage et skridt i den retning ved at få nedsat skatten på arbejde og derved i øvrigt også øge arbejdsudbuddet men det vil selvsagt kræve at man kan finde opbakning til det i

debatten i dag rettede opmærksomheden mod at lejere og andelshavere ikke er omfattet

en legitim pointe kritik om man vil

aftalt inden for den økonomiske ramme som vi havde til rådighed

på regeringens vegne den her fastfrysning af grundskylden følger jo i øvrigt den afgrænsning som

ligger i vurderingsloven og

understrege at fastfrysning af grundskylden jo gælder boligejere i hele landet

få det indtryk fra den debat der har været her i dag at det her kun er

nogle udvalgte hovedstadskommuner til gavn og det er ikke rigtigt men det er klart at en fastfrysning sådan relativt set har størst betydning for de boligejere

haft de største stigninger i to tusind og seksten

og det er jo nogle gange konsekvensen

en stigning i i grundskylden som normalt er

vil fastfrysningen jo selvsagt have mindre betydning for boligejere i de kommuner der i gennemsnit står over for mindre stigninger i grundskylden

anderledes end hvis man for eksempel vil lave en ændring af

rammer heller ikke ens i alle kommuner den vil have størst betydning i de kommuner hvor den gennemsnitlige indkomst er højest sådan er det og det tror

lige skal forholde mig til et enkelt af de konkrete spørgsmål som som blev stillet her

gavn af det kan man jo opgøre på mange forskellige måder der er mange folketingsmedlemmer der har stillet

og forsøgte at illustrere at det her kun handler om

konservative højborge som får store

man bevæger sig lidt længere ned i svaret på et af de udvalgsspørgsmål som er stillet og som

rudersdal og gentofte men men de næste på listen er hvidovre hørsholm ballerup rødovre helsingør albertslund gladsaxe herlev så jeg tror

bestemt partifarve men det er jo et problem der er størst i de større byer der er også en række jyske

i virkeligheden det som den konservative ordfører allerede havde brugt sin energi på nemlig at fortælle

jo bare lige minde om at toptre på den liste

og hvor den konservative ordførers parti jo

han var på talerstolen at han ikke var enig i den vurdering som skatteministeriet har skrevet på side fire i bemærkningerne

det der står i lovforslaget

er en videnskab men ikke nogen eksakt videnskab det kommer an på hvilke forudsætninger man

hvor meget det kommer også an på hvad der ellers sker

på boligmarkedet men når det nu

at ministeren siger det han jo sagt flere gange i dag og det

nogen eksakt videnskab og at meget af det handler om politik det

en forventning også som jeg læser det fra ministeriets side om at det her

vil medvirke til at puste endnu mere

egentlig vil spørge om er det helt grundlæggende som jeg har forsøgt at rejse flere gange

hvis jeg bor i en ejerbolig næste år

skatteministeriets dygtige økonomer er nogle gange uenige med økonomerne fra det økonomiske råd og nationalbanken men man bliver jo nødt til at lytte et stykke hen ad vejen det tror

så jeg synes den pointe

at lægge andre saglige politiske hensyn til grund når

nemlig at den her finanslov jo i den grad vil true en lang række familier måske fjortentusind familier

vi tager nu hul på behandlingen af det første af fire beslutningsforslag fra dansk folkeparti

til hensigt at pålægge regeringen

to tusind og seksten at fremsætte et lovforslag om ændring af valglovgivningen på to områder forslaget går for det første ud på at personer der har behov for hjælp til at stemme til et valg selv skal kunne vælge hvilken hjælp de ønsker i dag er det sådan at alle vælgere der ønsker at få hjælp til at afgive sin stemme skal have hjælp af to personer det skal enten være to myndighedspersoner det vil sige valgstyrere eller tilforordnede vælgere eller eller en myndighedsperson og en hjælper som vælgeren selv har valgt med det her forslag

skal vælgeren selv kunne vælge om der også skal medvirke en myndighedsperson ved stemmeafgivningen når vælgeren har valgt at få hjælp af en personligt udpeget hjælper den anden del af forslaget går ud på at der skal stilles specielle eller elektroniske hjælpemidler til rådighed i stemmeboksen når der er valg meningen med det er at det skal være lettere for personer med handicap at kunne afgive deres stemme uden hjælp fra andre personer det vil sige myndighedspersoner og personligt udpegede hjælpere lad mig starte med at sige at fra regeringens side synes vi at det her er et rigtig godt

støtte forslagets indhold

fuldstændig ukompliceret og at det derfor ikke vil være muligt

i den her samling det vil praktisk være muligt at fremsætte det i det næste folketingsår men det vender jeg tilbage til jeg håber i hvert fald at vi samlet her i folketinget vil kunne finde fælles fodslag både om forslagets indhold men så sandelig også om udmøntningen af

er sådan i dag at når en vælger har

altid ydes af to personer det skal altså enten være to myndighedspersoner eller en myndighedsperson

argumenter for at reglerne er udformet som de er

ved at der altid er en myndighedsperson til stede

at vælgeren bliver udsat for

den offentlige tillid til vores valgsystem men i langt de fleste tilfælde hvor en vælger har valgt

vil denne risiko for utilbørlig påvirkning slet ikke være til stede man må nemlig gå ud fra at vælgeren i langt de fleste tilfælde vælger en person som han eller hun har tillid til kan hjælpe sig for eksempel ægtefællen et familiemedlem eller en god ven regeringen er enig med forslagsstilleren i at det kan virke intimiderende for den enkelte vælger at der altid skal være en myndighedsperson med inde i stemmeboksen når vælgeren har behov for hjælp erfaringerne med reglerne har

regeringen mener på den baggrund at der er nogle mindst lige så tungtvejende hensyn hvis ikke mere tungtvejende hensyn der taler for at få ændret de her regler derfor er vi indstillet på at ændre reglerne sådan at hvis vælgeren direkte og utvetydigt over for en valgstyrer eller en tilforordnet vælger tilkendegiver

skal der ikke også medvirke en myndighedsperson

skal hjælpen ydes som hidtil det synes vi er en rimelig afvejning af hensynet til den enkelte vælgers

for hensynet til at undgå utilbørlig påvirkning af vælgeren og også at sikre den offentlige tillid til vores valgsystem når det så handler

vedrører det med at stille specielle eller elektroniske hjælpemidler til rådighed i stemmeboksen så kan jeg kun sige at det forslag er som taget ud af min egen mund

fra regeringens side er vi sådan set stærkt optaget af hvordan man får forbedret mulighederne for personer med handicap

ved egen hjælp før regeringen kan fremsætte et sådant lovforslag er det selvfølgelig vigtigt at vi også får gennemført en dialog med relevante handicaporganisationer

vi sammen kan finde løsninger som rent faktisk kan hjælpe de personer som har behov for det

praktisk anvendelige men også at de tager højde for befolkningens tillid til selve valghandlingen så vi

se på hvilke muligheder der findes og hvilke erfaringer

jeg kan sige at embedsmændene i ministeriet allerede så småt har taget hul på den her dialog

hvert fald sige så meget at

jo er nogle hjælpemidler man er ved at afprøve og det der er enormt vigtigt når man er ude at afprøve den form for hjælpemidler er jo lige præcis den her tillid til selve valgsystemet altså at man som som øvrige vælgere i det her land skal være sikker på at

stemmen er afgivet og at den er afgivet korrekt som

der er forskellige forsøg i gang og man afprøver det præcis lige timingen med hvor længe forsøgene kører vil jeg gerne have lov til at besvare skriftligt efterfølgende for jeg kan

taler forslagsstillerne ind i den virkelighed som vel bedst er beskrevet af organisation dansk handicap og dansk blindesamfund der har desværre bredt sig en utilfredshed med den form hvorunder handicappede kan afgive deres stemme anstødsstenen

at man kommer til at afsløre hvad man stemmer over for vildt fremmede personer når man tager to tilforordnede vælgere med ind for at hjælpe med stemmeafgivningen vi kan så fremføre nok så tit at de tilforordnede vælgere er bundet af tavshedspligt og i øvrigt er pålagt et højt etisk kodeks kodeks som vælgernes tillidsrepræsentanter hvis den oplevede virkelighed er

behov for hjælp ikke føler sig trygge ved de procedurer der

bør vi naturligvis give procedurerne et eftersyn jeg er rigtig glad for at ministeren giver udtryk for at det det er ministeren indstillet på at medvirke til vi ønsker vel alle

borgerne kan udfylde deres plads i folkestyret ved at tage del i valg og afstemninger socialdemokratiet er parat til at støtte ministerens bestræbelser for at finde et sæt regler som forstod jeg også skulle diskuteres med de handicappedes organisationer og det tror jeg ville være rigtig godt og rigtig klogt

et beslutningsforslag som går ud på at vi skal

fremover selv skal kunne bestemme om de vil have

en valgtilforordnet med sig ind i stemmeboksen sammen med en personlig hjælper som de selv har peget på eller om de

mener det er tilstrækkeligt at der er en

som en del af beslutningsforslaget

at man ude på valgstederne stiller forskellige former for hjælpemidler til rådighed som kan gøre det lettere for en handicappet at afgive stemme helt uden hjælp fra andre se hvis man er handicappet det kan være at man er blind og så kan man jo ikke se hvor man sætter krydset det kan også være at man simpelt hen ikke kan holde på en blyant og derfor har brug for hjælp

vi skal sikre at den handicappede får den hjælp som

har brug for der har holdningen hidtil været den at vi skal sikre os at der ikke

ved det ene parti og så siger hjælperen

krydset ved et andet parti og det opdager vælgeren jo aldrig det er grunden

at vi har de regler som vi har men ulempen ved

at den handicappede så er tvunget

den vælger selv er i stand til at pege på en hjælper som skal

altså ikke tilstrækkeligt at du går med ind i stemmeboksen der skal altså også lige

for at se at tingene nu går

vi overlader det til vælgeren selv at afgøre om man stoler tilstrækkelig meget på den personlige hjælper man har med sig

at det er nok til at det er personlige hjælper der går med ind i stemmeboksen uden at der også følger

de valgtilforordnede med ind i boksen

det kræver selvfølgelig at man er i stand til klart og tydeligt at give udtryk for at

er det man ønsker men det vil langt de fleste jo også

indføre forskellige former for

der er allerede muligheder som kan hjælpe

blindskrift gennem stemmesedlen der også være forskellige it løsninger det er selvfølgelig vigtigt at de løsninger som vi ender op med er nogle som man har tillid til så venstre støtter

efter vores opfattelse

hvem de ønsker skal hjælpe dem hvem de ønsker skal være til stede i stemmeboksen når stemmen skal afgives vi har har

af de handicappedes organisationer som en umyndiggørelse af den enkelte og der ligger meget klare tilkendegivelser meget stærkt fra dansk blindesamfund men også bakket op af de øvrige handicaporganisationer

ønske om at den enkelte borger med handicap skal have ret

at blive ledsaget af en person efter eget

der var en skepsis over for

begrundet i at formålet med den eksisterende lovgivning var at give borgeren en sikkerhed for at krydset faktisk blev sat der hvor borgeren ønskede det jeg synes sådan set at

den men jeg vil godt anerkende at der ligger en pointe i det synspunkt

om at man mener at det er umyndiggørende og der ligger i forbindelse med med andre drøftelser her i salen klare tilkendegivelser og anbefalinger fra danske handicaporganisationer om at man ændrer reglerne så jeg vil som de øvrige talere der har været heroppe sige at vi er glade for at der ligger en tilkendegivelse fra ministeren om at man ser positivt på

jeg tror også at det er rigtig klogt

og således også beslutningsforslag som øger den personlige frihed

her beslutningsforslag idet det vil give personer med funktionsnedsættelse mulighed for at afgive stemme ved samtlige valg i danmark med den hjælp de selv ønsker samtidig stilles elektroniske hjælpemidler til rådighed sådan at det bliver

om to ting 1 at mennesker med særlige behov selv kan bestemme

med dem ind i stemmeboksen 2 at der skal være flere hjælpemidler der gør det muligt for folk med særlige behov

i stemmeboksen vi ser forslaget som en fortsættelse af at der igennem de seneste år er vedtaget flere love der gør det nemmere for folk med særlige behov at deltage i valghandlingen og udøve deres demokratiske ret det flugter rigtig godt med alternativets ønske om at gøre

hjælper som

folketinget har også tidligere behandlet forslag som handlede om bedre tilgængelighed i forbindelse med valghandlinger og det er helt i overensstemmelse med sfs politik om at fremme ligestilling og i øvrigt også med handicapkonventionen vi støtter initiativer der kan være med til at give mennesker

mere lige muligheder uanset hvilke funktionsnedsættelser eller handicap de måtte have øget tilgængelighed

til valgstederne og adgang til flere hjælpemidler kan give mennesker med handicap større mulighed for at være uafhængige og lette deres adgang til at stemme uden hjælp fra andre så det initiativ som ligger i beslutningsforslaget bakker sf op

det ideelle ville selvfølgelig være hvis alle hjælpemidler var tilgængelige på hvert valgsted men da

forskellige behov for hjælpemidler kunne det måske være noget den enkelte kunne bestille på forhånd så man var sikker på det var til rådighed på ens nærmeste valgsted det ligger godt nok uden for dette beslutningsforslag men det kunne også være relevant at indføre større muligheder for elektroniske valg som dermed ville øge tilgængeligheden for mange mennesker den anden del af beslutningsforslaget nemlig muligheden for selv at vælge hvilken personlig assistance man ønsker er en lille smule vanskeligere fordi to vigtige principper støder imod hinanden og man må derfor veje dem op i forhold til hinanden og afgøre hvilket princip der er det vigtigste på den ene side

at man selv kan vælge hvem man ønsker at få hjælp fra det kan være en ægtefælle en god ven en hjælper eller andre på den anden side har vi beskyttelse af den hemmelige stemmeafgivelse som er helt fundamentalt for vores demokrati for at skabe tillid til at valghandlingen sker betryggende og

at krydset sættes hvor vælgeren også selv ønskede det i dag har mennesker med handicap i forvejen mulighed for at vælge at tage en de kender med i stemmeboksen men så skal der samtidig være en valgtilforordnet til stede det er netop for at sikre at der ikke sker fejl i stemmeafgivelsen og for at forhindre at andre kan påvirke valghandlingen når det så er sagt

tungt at forslaget bakkes op af dem det vedrører

man kan sige at vores opgave som politikere er

lige vilkår med alle andre

element i beslutningsforslaget som handler om det her med hjælpemidler er rigtig positivt

være hjulpen på egen hånd så er der naturligvis

typer af handicap som er nemmere at lave hjælpemidler til end andre som også

i stemmeboksen ved hjælp af forskellige virkemidler mens andre typer handicap

rigtig ting i forhold til det her med interesser der mødes og vigtige principper der mødes

har et princip om at sikre at den man har besluttet at betro sin stemme

først og fremmest tak til ministeren

også tak til alle jer andre

sikkert lige som vi i dansk folkeparti har fået rigtig mange henvendelser fra

det her har været et særhensyn det

men men de ønsker ikke det særhensyn

ønsker at pålægge regeringen at gøre det til en pligt for kommunerne at bruge deres hjemmesider når de skal oplyse om sagsbehandlingsfristerne på det sociale område dansk folkeparti fremsatte et tilsvarende beslutningsforslag i sidste samling b en hundrede og otte og tyve hvor jeg på daværende tidspunkt selv var venstres ordfører på området

at jeg synes at det en god og fornuftig målsætning der ligger bag forslaget regeringen mener helt grundlæggende at det offentlige er til for borgerne ikke omvendt

det også vigtigt at kommunerne er gode til at kommunikere

når det handler om sagsbehandlingstiderne på det sociale område skal borgerne nemt kunne få oplysninger om hvilket serviceniveau de kan forvente af deres kommune men det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse at selv om jeg sådan set mener at

regeringens indstilling til forslaget være den samme som venstres indstilling var det i sidste samling til b en

ikke kan støtte beslutningsforslaget

to årsager til for det første er kommunerne som bekendt allerede i dag forpligtet til at fastsætte frister for hvor lang sagsbehandlingstiden må være på de enkelte sagsområder og de frister har kommunen pligt til at offentliggøre kommunernes ansvar på det her område er altså

at regeringen grundlæggende mener at vi så vidt muligt skal overlade det til kommunerne selv at vurdere hvilke metoder der er bedst egnet til at nå de mål som vi stiller op fra centralt hold i forhold til sagsbehandlingstiderne på det sociale område

kan jeg pege på de forudsætninger der fremgår af forarbejderne til de gældende regler her er det forudsat at kommunernes offentliggørelse af fristerne sker på en måde som er sædvanlig i den enkelte kommune og så interesserede borgere har gode muligheder for at gøre sig bekendt med fristerne inden for de rammer har den enkelte kommunalbestyrelse frihed til at beslutte hvordan offentliggørelsen skal ske i den pågældende kommune og mere detaljeret mener jeg principielt ikke at vi fra folketingets side skal lovgive her jeg har så noteret mig at mange kommuner rent faktisk offentliggør sagsbehandlingsfristerne på deres hjemmeside

set også er helt naturligt men jeg er ikke så bekymret for at de otte og halvfems kommuner ikke nødvendigvis alle offentliggør på præcis samme måde det vigtige er at fristerne er til at finde og i sidste ende at sagerne rent faktisk bliver behandlet til tiden det betyder som jeg ser det mindre om man offentliggør fristerne på én måde eller på en anden måde i nabokommunen

med på det i mange sammenhænge er rart ligesom fra centralt hold

have det her store overblik men på den anden side skal vi heller ikke være blinde for at borgere er forskellige og at man også har forskellige behov som sagt

i at kommunernes hjemmesider

forekommer at være et oplagt sted at offentliggøre sagsbehandlingsfristerne

her rigtig mange andre informationer til borgerne i forvejen lægges ud men det er ikke alle borgere der er lige gode til at benytte sig af de digitale informationskilder

der kan være andre måder at kommunikere på som kan være lige så hensigtsmæssige

til nogle grupper af borgere hvis man i en stikprøve sammenligner kommuner som faktisk offentliggør deres sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden

hvordan man gør det og hvor let det er at finde informationerne på de mange sider man kan klikke sig igennem det vil en regel som den forslagsstillerne har fremlagt faktisk ikke kunne ændre på sådan en regel vil derfor ikke være nogen garanti for at alle kommuner vil følge de bedste eksempler hvis det skal gøres lettere for borgerne at finde sagsbehandlingsfristerne i de kommuner som måske ikke er så gode til at kommunikere dem i dag

bredere kommunikationsfaglige redskaber i spil og den slags udfordringer mener jeg løses bedst ved dialog og ikke med centralt fastsatte procesregler så jeg vil gerne benytte den her anledning til at opfordre kommunerne til at kaste et kritisk blik på deres kommunikationsindsats over for

til to ikke er eller på tidspunktet for sagens opståen ikke

fastsat og offentliggjort så der er altså nogle udfordringer på det her område og derfor mener vi jo i dansk

simpelt hen obligatorisk ud på kommunernes hjemmesider så borgerne har mulighed for at følge med men også har mulighed for

at sikre at vi har et

kommunalt selvstyre og naturligvis er det inden for nogle rammer men interessen for samfundsforhold er jo i høj grad knyttet sammen med den medleven og den politiske aktivitet som skabes gennem oplevelser i borgernes nærhed kommunen er den offentlige myndighed der i mange henseender er tættest på borgerne og vi vil rigtig gerne skabe de bedste platforme for at borgerne involverer sig

det sted i den kommune hvor de lever kommunalbestyrelserne tror jeg godt ved at de kommer længst med borgere der oplever sig inddraget i det lokale folkestyre gennem information om muligheder for inddragelse folketinget har allerede fastsat bestemmelser om

at borgerne skal informeres om sagsbehandlingstider fordi det er en vigtig del at at vurdere kommunens effektivitet og respekt for borgerne på vi er derfor ikke indstillet på at stille yderligere krav

den mest enkle måde at informere sine borgere på

deler vi naturligvis holdningen om at det skal være nemt for borgerne at finde ud af sagsbehandlingstiderne

for sager som de på den ene eller den anden måde interesserer sig for og det har vi jo

vi har nemlig en lovgivning som pålægger kommunerne at offentliggøre sagsbehandlingstiderne det skriver

kommunerne har pligt til at fastsætte og offentliggøre fristerne fra modtagelse af en ansøgning til en afgørelse og hvis fristen ikke

skriftlig besked om hvornår man så kan forvente at få en afgørelse men vi har jo altså ikke en lovgivning der sikrer en ensretning

offentliggørelsen skal ske sådan som

nemlig fokus på resultater og ikke på proces og hvis den enkelte kommune har en særlig måde at gøre tingene på som fungerer så ser vi i venstre ingen grund til at have centralt fastsatte regler om metoden på dette område men

er kommet for at blive

hen ikke forestille mig den kommune som ikke måtte vælge at offentliggøre det på hjemmesiden det er da det nemmeste det enkleste og det billigste at gøre hvorfor skulle man sætte sig ned og lave en brochure og dele den ud på alle bibliotekerne eller have en mand til at stå nede på rådhuspladsen

med en klokke og kundgøre

det står da på hjemmesiderne og hvis ikke det står

det min påstand at så er det fordi kommunen ikke lever op til loven og så skal man hive fat i dem og det kan man jo gøre på mange måder den nemmeste vil

en mail til udvalgsformanden eller borgmesteren og sige hør hvor står de her sagsbehandlingstider

og så håber man jo selvfølgelig at den pågældende politiker får røde ører så i venstre mener vi ganske enkelt

hjemmeside så

hvor henne altså gemt af vejen på hjemmesiden eller hvad hvis det ligger i en

jeg hører det sådan at man er blevet kontaktet af nogle borgere som har haft vanskeligt ved at finde oplysningerne på kommunens hjemmeside

mange hjemmesider der kunne blive mere brugervenlige ingen tvivl om det men det løser det her jo ikke det her siger jo bare

og så kan kommunen jo godt have en eller anden bøvlet hjemmeside som det kan være svært at finde rundt i

om

forslagsstillerne selvfølgelig

så borgerne kan få et overblik og

er gennemsigtighed i oplysningerne er det

verdens største og mest banebrydende forslag vi er ude i her

ikke er det så på den anden side lige så voldsomt et indgreb i det kommunale selvstyre som det bliver gjort til

noget som budgetloven og alle de

økonomiske sanktioner der er over for kommunerne hvor man går ind og blander sig noget så gudsjammerligt i

lidt mindre patos

har været tilfældet lige nu jeg synes også det er interessant at det er ministeren der taler om at når det er sådan noget som det her som faktisk sikrer at borgerne har

lidt mere i stand til at gennemskue deres egne rettigheder

så skal vi have dialog og så skal man tale med sin kommune om det

ikke hvor jeg taler med min kommune henne og jeg er et forholdsvis

ressourcestærkt menneske men jeg ville ikke ane

hvor jeg skulle henvende mig for at indgå i en dialog

at forstå hvorfor det er så forfærdeligt et forslag at gennemføre altså hvis der er borgere der ikke har kunnet finde de her

oplysninger på en kommunal hjemmeside så er det da tosset

som herre jan e jørgensen bruger som argument noget der i forvejen allerede sker så er det nærmest spild af mere åndedræt

borgere

på det sociale område

liberal alliance er gennemsigtighed afgørende at man som borger i en kommune nemt kan finde relevante oplysninger og nøgletal om kommunen hvad enten det er den kommune man bor i eller om det er en kommune man påtænker at flytte til vi er ikke tilhængere af at detailstyre kommunerne fra christiansborg

at borgere ikke nemt kan finde frem

fristerne for hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen er truffet

her beslutningsforslag tvinger os igen til at tage stilling til hvad vi så mener vægter højest er det gennemsigtighed for borgerne eller

det kommunale selvstyre det synes jeg faktisk ikke er nogen nem beslutning men i

og dermed prioriterer vi gennemsigtighed over hvad der kan opfattes som unødig

en kommunalbestyrelse er lidt bedre orienteret end fru pernille skipper om hvordan man kommer i kontakt med sin kommune men jeg troede at

på en kommunes hjemmeside i forhold til hvor

lige ved at blive munter

mellem kommunernes pligt til at oplyse frister for sagsbehandling på hjemmesiden og så at danmark har en samlet økonomisk politik

omhandler både kommunerne og staten og regionerne det synes jeg godt nok er interessant det vil jeg filosofere lidt mere over hvad konsekvenserne af den slags ting kan være

og minde om at statsforvaltningen er tilsynsmyndighed over

hedder borgerservice jeg kender faktisk ikke nogen kommuner som ikke har en borgerservice ofte i hjørnet på et bibliotek eller et andet hensigtsmæssigt sted

en fantastisk god ting

brug for det men jeg anerkender også at der er et problem hvis der er borgere som ikke kan finde de oplysninger som de har brug for derfor synes jeg man skulle prøve at gå en helt anden vej end at lovgive

meget optaget af at se et paradigmeskifte i vores samfund

eller aktivt eller stærkt funderet civilsamfund

faktisk borgere som i stor udstrækning selv tager

enormt stolt af at bo i danmark hvor vendelboerne er blevet til venligboerne og har bredt sig syd for limfjorden det siger en hel masse vil jeg

om kræfterne i vendsyssel og det er endda ud over landets grænser

tyvetusind mennesker der er medlem og bekender sig til venligboerne

en kæmpe indsats uden at vi har lovgivet

faktisk sige til radikal ungdom

en rigtig lækker sag for dem de skal sprede sig ud over alle kommuner og finde ud af om det er svært eller

et lille kursus i demokrati

lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder det allerede i dag at kommunerne er forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingen og oplyse borgerne om det med det her forslag

vil man så gøre det obligatorisk at det skal offentliggøres på kommunernes hjemmesider for sf er det vigtigt at borgere kender deres rettigheder og muligheder og at der arbejdes for at man som borger oplyses så godt som muligt om sagsbehandlingsprocessen og klagemulighederne det vil vi rigtig gerne

hvordan borgere bedst inddrages og informeres om det sagsforløb de er en del af samtidig

bør kommunerne have frihed til at kommunikere med borgerne på den måde de finder det bedst mange kommuner bruger i forvejen hjemmesiden til at orientere om sagsbehandlingstid og frister men det er ikke en garanti for

der er tale om det er ikke sådan omfangsrigt eller indgribende

man skal opdatere hver fjortende dag men det er

set bare udmærket men nu er der bare blevet rejst det her synspunkt at det ikke

at finde rundt på kommunernes hjemmesider

har en mand derhjemme der er journalist og medlem

set nogle interessante principper i og nogle forskellige holdninger til det kommunale selvstyre som kommer frem

som hvis de bliver mødt med en henvendelse fra en borger om at det er vanskeligt at finde

hvis vi laver en lov herinde hvor vi skriver at det skal stå på kommunens hjemmeside punktum løser

som ordføreren selv er inde på hvad så hvis

hvor det

og først og fremmest tak til enhedslisten og de konservative og liberal alliance

det her beslutningsforslag i dansk folkeparti er det vigtigt at man som borger kan se hvor lang tid

inden for forskellige områder det er vigtigt at borgerne

i den kommune de bor i det skal være nemt og det skal være enkelt at følge med i hvor lang tid det cirka tager at få behandlet en sag i § tre stykke to i bekendtgørelse om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det fastsat at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for

fra modtagelse af en ansøgning til afgørelsen skal være truffet fristerne skal offentliggøres hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag skal ansøgeren skriftligt have besked om hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse men i dag er der ikke noget krav om at fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside nogle kommuner anvender hjemmesiden til at offentliggøre fristerne men ikke alle gør det idet kommunerne også kan vælge andre metoder til at informere borgerne om sagsbehandlingsfristerne for at gøre det nemmere for borgerne at følge sagsgangen i kommunen ønsker vi fra dansk

at kommunerne bliver forpligtet til at oplyse sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside denne ensartethed vil gøre det nemt og hurtigt for borgerne at følge med og det vil betyde en øget retssikkerhed for borgerne det vigtige i den sammenhæng er at man som borger kan orientere sig om kommunernes serviceniveau på området

hvor lang tid man kan forvente der går inden der træffes

at medføre merudgifter da man er forpligtet til at offentliggøre det

en bestemt form eller via et bestemt medie det kan også påstås at kommunernes pligt til offentliggørelse af sagsbehandlingstider på deres hjemmeside på internettet er et indgreb i det kommunale selvstyre det har vi jo hørt i dag forslagsstillerne mener

begrænset indgreb der skal ses

borgernes retssikkerhed forbedres

i dette beslutningsforslag b fem og tredive foreslås det at regeringen skal tage initiativ til at ændre muligheden for at opnå økonomisk kompensation i klagesager forslaget går i korthed ud på at der skal kunne udbetales en kompensation til borgere i tilfælde hvor ankestyrelsen har givet borgeren medhold i at kommunen har truffet en forkert beslutning efter serviceloven det fremgår at det drejer sig om den situation hvor en kommune har truffet afgørelse om at nedsætte den hjælp efter serviceloven som borgeren hidtil har modtaget ifølge forslaget skal kompensationens størrelse stå i et rimeligt forhold til den ydelse borgeren ikke har modtaget mens klagen blev behandlet ordningen skal

beslutningsforslaget tjene to formål for det første skal kompensationen være et plaster på såret til borgeren

den ydelse borgeren ikke har haft adgang til i klageperioden og for det andet skal betaling af kompensation skabe et økonomisk incitament for kommunerne til at træffe den rigtige afgørelse første gang regeringen er enig i at alle borgere skal have den hjælp de har ret til efter lovgivningen

den rigtige afgørelse om hjælpen i første omgang

administrativt dyr og tung ordning der samtidig ikke vil medvirke til at opnå det resultat jeg tror vi er enige om

beslutningsforslaget indebærer at ankestyrelsen i forbindelse med hver enkelt klagesag derefter også skal bruge ressourcer på at tage stilling til hvilken kompensation borgeren skal have og på hvilket grundlag skal en sådan kompensation overhovedet opgøres den type ydelser der vil blive berørt af forslaget er jo ikke pengeydelser det er derimod naturaliehjælp som for eksempel ledsagelse eller hjælp til praktiske opgaver

som jeg ser forslaget vil det i givet fald være nødvendigt at få lavet et regelsæt for fastsættelse af kompensation i forskellige situationer og det forekommer bare meget tungt administrativt hvis der er tale om pengeydelser efter serviceloven

borgeren allerede i dag hjælpen med tilbagevirkende kraft til ansøgningstidspunktet hvis det efterfølgende viser sig at kommunens afgørelse var forkert det gælder for eksempel afgørelser om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste herudover vil en økonomisk kompensation i sager om naturaliehjælp alligevel ikke give borgeren det som borgeren har ønsket og har ret til nemlig hjælp efter serviceloven når behovet er til stede

bag beslutningsforslaget ligger der tilsyneladende en præmis om at kommunerne bevidst og usagligt træffer afgørelser i strid med lovgivningen for at spare hjælpen i en klageperiode og at der er behov for at fjerne et økonomisk incitament til en sådan adfærd det er en præmis jeg er lidt varsom med bare at købe sådan ukritisk

som jeg også har sagt ved mange tidligere lejligheder

grundlæggende set har viljen til at ville løfte deres ansvar for at sagsbehandlingen faktisk er i overensstemmelse med lovgivningen

langt færre omgjorte afgørelser om for eksempel merudgifter eller andre pengeydelser efter serviceloven

med tilbagevirkende kraft hvis ankestyrelsen giver

borgeren medhold end andelen af omgjorte afgørelser

det burde vel egentlig være tilfældet hvis man skulle følge forslagsstillernes tankegang om at det økonomiske incitament ville ændre på noget så jeg mener derfor ikke at en sådan kompensationsordning sagligt vil have den påvirkning at kommunerne så træffer flere rigtige afgørelser og derfor er det for mig at se heller ikke

gå som jeg har sagt ved flere lejligheder og også på flere samråd består borgernes retssikkerhed i forbindelse med afgørelser efter serviceloven efter min mening primært af to hovedelementer det første er at borgerne skal kunne regne med at kommunerne gør deres bedste for at træffe korrekte afgørelser

det andet er selvfølgelig at borgerne skal have en ordentlig klageadgang hvis de mener at kommunen har truffet en afgørelse

i overensstemmelse med loven

at vi skal bruge kræfterne det er her vi skal koncentrere indsatsen det er kommunernes ansvar at sikre at sagsbehandlingen

og fremhæve ankestyrelsens løbende undervisning af kommunale sagsbehandlere og chefer moderniseringen af ankestyrelsens juridiske hotline og de taskforces der er etableret på børneområdet og fra to tusind og femten også på handicapområdet med eksperter fra socialstyrelsen og ankestyrelsen som kan målrette hjælpen til kommunerne

med det formål at få kvalificeret sagsbehandlingen i kommunerne ministeriet har også en revision af vejledningen om servicelovens formål og generelle bestemmelser på vej og her vil blandt andet betingelserne for at nedsætte en ydelse i forbindelse med ændring af et kommunalt serviceniveau blive tydeliggjort det andet element til at sikre borgernes retssikkerhed er som jeg ser det klageadgangen til ankestyrelsen og her er det afgørende at klager behandles inden for en rimelig tid så borgeren får afklaret endeligt hvad han eller hun har ret til på den måde bliver det samtidig hurtigt klart for kommunen hvordan lovgivningen skal administreres på det pågældende område sager har tidligere været for længe om at blive afgjort i ankestyrelsen men som jeg flere gange tidligere har gjort rede for

er der altså taget en række initiativer for at få klager over kommunale afgørelser hurtigere behandlet i ankestyrelsen og det virker i resultatplanen for ankestyrelsen er liggetiden for kommunale klagesager for to tusind og seksten fastsat til op til tre en halv måned og det er noget ganske andet end de ti måneder som er nævnt i beslutningsforslagets bemærkninger

jo altså også vigtigt at vi i folketinget tager ansvar for at lovgivningen er forståelig for både borgere og kommuner

at den er udformet på en måde så den er til at administrere korrekt

derfor at vi fra regeringens side lige før årsskiftet udmeldte at vi

det her arbejde med en reform af servicelovens voksenbestemmelser og det er jo altså en reform som skal ses i lyset af at vores nuværende servicelov helt særligt på voksenområdet efter min mening er blevet for kompleks og

for kommunerne at administrere korrekt derfor skal den her reform altså munde ud i en forenkling men en forenkling som

skal være til gavn for både kommuner og for borgere den skal understøtte at kommunerne ser på borgernes situation under et og formår at give den her helhedsorienterede indsats som samlet set imødekommer borgernes behov og så skal der selvfølgelig være fokus netop på retssikkerheden her nævner jeg bare igen at

op til et bredt samarbejde hvor blandt andet brugerorganisationerne bliver inddraget det er de allerede blevet nu

jeg allerede i starten af januar havde et godt møde med danske handicaporganisationer og kl for netop at få igangsat reformarbejdet jeg vil meget gerne og mener det er afgørende at vi har en god dialog

i arbejdstøjet for det handler om at vi er nødt til at være konstruktive her og vi er også nødt til at have en fornuftig diskussion

at man når man som borger har noget frataget uberettiget og har fået medhold

har mistet noget jeg ved ikke om ministeren

hvor de netop skriver selvom borgeren får medhold i sin klage efter ti til tolv måneders sagsbehandling i ankeinstansen opnår borgeren typisk kun en

ved nogle følsomme problematikker vi socialdemokrater synes naturligvis at borgere skal have de ydelser de er berettiget til ud fra deres konkrete livssituation berettigelsen skal fællesskabet her kommunen tage stilling til på baggrund af den lovgivning der foreligger og på baggrund af

de faglige hensyn som skal indarbejdes i forhold til borgerne derudover har borgerne

efterleve afgørelsen det der er det problematiske og det der kan være god grund til at diskutere

risiko for at kommunerne ser en tilskyndelse til at lave afgørelser som er besparende i situationen fordi der er blevet

at vi får skævvredet hensynet til borgerne af økonomitænkning

ligger nogle tilskyndelser på det her område som vil være rigtig

at få udredt fordi vi har en forpligtelse til at sørge for at borgerne får den hjælp de har behov for og de har ret til i henhold til

hvad det er man har demokrati til

ved at være de stærkeste til at bruge de bedste advokater de har jo netop

kraft af at de er borgere i et retssamfund hvor retssamfundet skal

vedtaget at stille til rådighed derfor er

vi ikke indstillet på at lave sådan

anerkender at der er en problematik som vil rigtig gerne vil

at være med til at uddrage og vi ser det som

få det gjort i forbindelse med at få gennemgået servicelovens voksenbestemmelser

oplever en velfungerende offentlig sektor som er gearet til at give dem den

hjælp som de har behov for

vil rigtig gerne støtte at det er sådan det er og vi vil også gerne have at det er de faglige hensyn der er de styrende og de afgørende og at det ikke er

i rigtig mange

ind for et samfund hvor man som borger skal have sine rettigheder i kraft af advokater vi går ind for et samfund hvor man skal have sine rettigheder i kraft af

det skal jeg medgive men jeg tillod mig at lave den lille udflugt der hed at vi skal passe på

samfund som hviler på det folkestyre vi møjsommeligt har opbygget

i venstre også enige i at dansk folkeparti har et vigtigt fokus nemlig hvordan vi sikrer at kommunerne træffer korrekte afgørelser hvordan vi sikrer at ældre og udsatte borgere får den støtte og den hjælp som de har behov for og som de har krav på så det er et sympatisk forslag i hvert fald intentionen bag

selve modellen altså en økonomisk kompensationsordning mener vi ikke er vejen frem forslaget strider også mod

det udgangspunkt vi altså har

vi har tillid til at kommunerne i hvert fald forsøger at træffe rigtige afgørelser over for borgerne

skal løses og det er da også sådan i virkelighedens verden heldigvis da at langt størsteparten

ankestyrelsens statistik og

vi erkender naturligvis at det da er utilfredsstillende når der træffes en forkert afgørelse for det går ud over en borger i den anden ende og derfor er vi også enige i målsætningen om at rigtige afgørelser

hos kommunen og at borgerne skal have en god og effektiv service så intentionerne bag beslutningsforslaget er vi enige i men vi vurderer at det ikke er den bedste vej til at nå målet

en kompensationsordning vil være ganske

det jo lykkedes at få sagsbehandlingstiderne bragt ned

blive bebyrdet med nogle forholdsvis tunge spørgsmål og nogle helt nye spørgsmål som ankestyrelsen ikke

gearet til at tage stilling til det er sådan at de nævn vi har typisk ikke tager stilling til økonomisk kompensation

en eller anden torterstatning eller taler vi om at kommunen skal betale det til borgeren som kommunen

det vil jo så i givet fald betyde at at borgeren får en økonomisk berigelse som altså ikke kompenserer for den tid man har været uden

man har haft krav på

økonomisk berigelse og det vil være ganske nyt

og indfører det som man i amerikansk ret

en borger får tilkendt en økonomisk kompensation uden at borgeren har lidt et økonomisk tab

sagsbehandlingstiden i ankestyrelsen vil blive påvirket ganske negativt ved det her

er vi altså heller ikke enige i den grundlæggende mistillid til kommunerne som der jo er

beslutningsforslaget nemlig at kommunerne sådan bevidst skulle vælge at træffe afgørelser i strid med

enige i at der bliver truffet

i øvrigt også min erfaring som advokat for ganske mange kommuner at når der blev truffet forkerte afgørelser i

skyldtes det en kompleks lovgivning som var vanskelig at navigere i det var meget mere interessant om vi fik gjort noget ved det problem

skal man både sikre opsættende virkning altså

sagsbehandlingen i ankestyrelsen er overstået og derudover også en økonomisk erstatning og hvad skal den økonomiske erstatning

ikke lidt noget økonomisk tab det

vi ikke kan se problemet vi mener bare at den løsning som dansk folkeparti peger på er den forkerte

amputeret sit ben ved en fejl desværre

fuldstændig blå øjne og tro på at alt kommunerne gør er fryd og gammen

rimeligt at sige at jeg negligerer problemet

tillid til kommunerne fejl sker fejl sker hvor der er mennesker involveret

sådan er det når man så sammenligner med et hospital

helt rimelig sammenligning der er der så i øvrigt en lang praksis for mengrader og hvad det

gerne takke dansk folkeparti for at

det her forslag det er et tidligere forslag fra enhedslisten og det er blandt andet en af grundene

til side det er et rigtig vigtigt forslag som

vi bliver ved med at holde fokus på at der er borgere

ydelser fra kommunen

være hjælp til mennesker med handicap det kan være hjælp ældre medborgere det kan

som er utrolig nødvendig for

kan forsvinde i længere perioder af flere måneder mens man går og venter på at ankestyrelsen træffer en afgørelse i en

opsættende virkning altså at hvis man klager over en ydelse man allerede har fået tildelt på handicapområdet

man lov til at beholde den indtil klagesagen er behandlet jeg kan afsløre allerede nu at det kommer enhedslisten også til at stemme for

den virkelighed som eksisterer og nogle

man tro at den kun eksisterer sådan uden for det her lille lokale for

at kommunerne spekulerer økonomisk i

også at de hele tiden prøver at se om de kan fedte nogle ydelser væk fra nogle borgere som egentlig har behov for dem

også at når de så går over grænsen selv der hvor borgeren

fordi det trods alt tager noget tid

ligesom to formål i det her

at man genopretter et tab hos borgerne eller i hvert fald forsøger på det

meget konkret sag det kan også være

man har været ude at tilkøbe selv i mellemtiden

egne penge det kan være alle mulige ting men

måde forsøge at genoprette den skade der er sket undervejs samtidig har

spekulere økonomisk i at fratage borgerne

under den tidligere tidligere regering

sammen med de tre partier og problemerne er ikke blevet mindre

at et argument om at man vil gennemgå

til at løse et problem som har været her i årevis

det er et problem man har stået over for i årevis og man har fundet på den ene efter den anden efter den

skal være altså

og økonomi sammen så tror jeg nok også godt at vi kan finde en model for hvordan vi økonomisk kompenserer de borgere som helt konkret har mistet

jeg mener at beslutningsforslag b fem og tredive på samme måde som b tre og tredive i høj grad handler om at

stilling til hvorvidt man vil stå på borgernes side eller om man vil stå på systemets side skal kommunen have en belønning hvis der

som betyder at fru jensen har mistet fire timers hjemmehjælp om ugen i en periode hvor hun reelt havde ret til det

fejlvurdering fordi kommunen jo sparer udgifterne til hjemmehjælpen i perioden og

det tab som fru jensen har lidt i perioden det mener vi i liberal alliance er dybt urimeligt

at ingen økonomisk kompensation kan råde bod på at fru jensen ikke fik den hjælp hun havde behov for i den pågældende periode men vi mener alligevel at en kompensation er rimeligt særlig

har været nødt til at tilkøbe sig privat hjælp i den pågældende periode

derfor er det vigtigt at understrege at

og ikke erstatning når man netop taler om advokater og amerikanske tilstande og det privatretlige

det tit erstatning der er tale om

det skal være et øget incitament for borgerne til bare at klage for at prøve det af

man så som borger bare altid prøver systemet af og prøver at klage

egentlig om at vi finder en balance

vil vi ikke udelukke at borgeren kan få en kompensation

får medhold af ankestyrelsen i at kommunen har truffet en forkert beslutning efter serviceloven vi vil gerne være med til at animere kommunerne til at være meget grundige og omhyggelige med at træffe de rette afgørelser i første omgang derfor er der nogle vigtige ting som vi ser frem til at diskutere i det fortsatte udvalgsarbejde

handler om hvor meget forslaget vil hæve presset på ankestyrelsen behandlingstiden for klager i ankestyrelsen er på vej ned

meget meget vigtigt at fortsætte den udvikling vi vil også gerne have en lidt mere konkret drøftelse af hvordan man skaber et takseringssystem der kan vurdere og kapitalisere den skade borgeren har lidt det er jo forskelligt om man har fået frataget hjemmehjælp eller handicapbil

at

indlede med at sige at jeg har forståelse for at ministeren gør sig umage med

dæmpe kritikken af kommunerne og måske forsvarer kommunerne lidt

meget stor respekt for og forståelse for jeg er kun ordfører og jeg har nu været socialordfører i

tidligere og jeg er bare stærkt overrasket over og ked af at opleve at det faktisk ikke går så godt med den behandling på socialområdet som kommunerne skal levere odense kommune har vi alle sammen i erindring hvor man ulovligt

tyve procent af de børn og familier som

vi har det som jeg kalder en ny tøndersag hvor det er svært at se

som er ganske ganske klar i den type sager

i folketinget derfor er jeg meget indstillet på at se på hvordan vi kan håndtere den her problemstilling som beslutningsforslaget her omtaler

svært at se det uafhængigt af det næste beslutningsforslag

det er svært at gøre

på fri hånd så jeg giver bare tilsagn om at jeg gerne vil arbejde

det kunne måske i virkeligheden være med til at lette arbejdet i kommunerne vi har også

om man kunne overføre erfaringer fra én kommune til andre kommuner så vi laver nogle udviklingsbestræbelser

langt langt mere positivt end at vi sidder og donerer nogle millioner

gode ting rundtomkring i samfundet

er altså også brug for at vi hanker op i nogle andre ting

februar to tusind og femten altså for et år siden der er en lektor der hedder john klausen som er lektor i socialret på aalborg universitet og han har også arbejdet med kommunal forvaltning

gennemsnitligt er det cirka en fjerdedel af de sager som ankestyrelsen afgør på social og beskæftigelsesområdet som bliver omgjort for afgørelser efter lov om social service er det mere end hver tredje sag der bliver omgjort når en sag bliver omgjort er den enten direkte forkert eller behæftet med så væsentlige fejl at den er ugyldig men inden sagen kommer til ankestyrelsen skal kommunen revurdere og behandle den igen og kan dermed reparere sager med fejl

altså kun hvis kommunen fastholder afgørelsen at klagen går videre

grund til at antage at der er mindst lige så mange forkerte og fejlbehæftede sager blandt de sager der ikke bliver påklaget siger john klausen der også påpeger at

er et gennemsnit jeg har også som ordfører her i den her efterårsperiode haft besøg af stort set alle organisationer

at noget af problemet kan ligge i at lovgivningen er kompleks

og at de medarbejdere som sidder med det i kommunerne

kan være andre ting som vi også

som den taskforce der er nedsat

selve lovgivningen kan være en part af løsningen og i den sammenhæng kan vi jo også tage de her temaer op

så sagde jeg som indledning at jeg synes det er svært at skelne

det er provokerende for mig at opleve at det tilsyneladende ikke har nogen konsekvenser for kommunerne

er jo derfor jeg er interesseret i at finde ud af kan

det er et helt centralt princip at afgørelsen om hvilken hjælp der skal gives skal tage udgangspunkt i en konkret vurdering

at det ikke altid sker og at retssikkerheden i borgernes møde med den offentlige forvaltning er under pres

og dermed også mange løsninger på

er at serviceloven er klar så risikoen for

det bør indgå som en helt klar ambition hvis servicelovens voksenbestemmelser skal revideres

en anden måde at sikre ordentlig behandling for borgerne

nødvendige kompetencer og metoder til at vurdere borgernes behov det har for eksempel vist sig at voksenudredningsmetoden kan være et godt redskab men der kunne også være behov for at se på mere kompetenceudvikling en tredje vej er at de at de kommunale budgetter giver kommunerne mulighed for at ansætte et tilpas antal sagsbehandlere så de kan nå at behandle sagerne ordentligt med inddragelse af borgerne og at kommunerne ikke presses så hårdt økonomisk for eksempel ved omprioriteringsbidraget at de laver kvalitetsstandarder som er på kant med loven når der ikke tages hensyn til individuelle behov jeg tror faktisk at de fleste kommunale sagsbehandlere har en ambition om at lave de rigtige vurderinger

give borgerne den hjælp de har brug for men at der er en kommunal økonomi som begrænser

en anden ting er at sagsbehandlingstiden i klagesystemet skal være så kort at borgeren ikke kommer i klemme og så kommunerne ikke har noget incitament til at træffe ukorrekte afgørelser heldigvis er

den seneste tid sket en positiv udvikling i ankestyrelsens sagsbehandlingstid hvis den kan nedbringes yderligere

truffet bedst muligt vi er i sf enige i målet om at træffe hurtige og rigtige afgørelser og øge borgernes retssikkerhed vi deler ambitionen om at skabe incitamentsstrukturer der i højere grad kommer borgerne til gode og vi vil gerne være med til at finde måder det kan ske på vi har blandt andet også senere på dagens dagsorden et beslutningsforslag til behandling om opsættende virkning det er et retssikkerhedsmæssigt fint princip at borgere som uretmæssigt får påført udgifter kompenseres for det muligheden for at få udgifter dækket med tilbagevirkende kraft eksisterer allerede ved kontantydelser ved at udvide det til også at dække ikkeøkonomiske ydelser bliver det til gengæld en lille smule svært at se hvordan man får det til at lykkes hvem der skal have dem

hvordan det skal beregnes det fremgår ikke klart af beslutningsforslaget i hvilke situationer der skal gives økonomisk kompensation der er nævnt hjemmehjælp hvem er målgruppen hvilke konkrete bestemmelser i serviceloven vil være omfattet

det skal i givet fald være en udtømmende oversigt hvor stor skal kompensationen være og så videre

vi er enige i eksisterer det forslag der ligger her rummer nogle usikkerheder som jeg håber vi kan arbejde videre med i udvalgsbehandlingen

uklarheder omkring målgruppen og det der med at udregne

som en borger ikke har fået for man vil jo aldrig kunne give den hjemmehjælp tilbage

på banen jeg fornemmer meget meget tydeligt hos mange handicaporganisationer at der er

til det kommunale system

mistillid til kommunernes måde at træffe afgørelse på det er rigtig bekymrende

der træffes for mange forkerte beslutninger

sagsbehandlingstiderne i ankestyrelsen

jo alt andet lige minimere det problem der ligger i at der bliver truffet forkerte afgørelser fordi de så hurtigere vil blive

kan for at arbejde hen imod at få de her sagsbehandlingstider i ankestyrelsen

at forstå er der for mange uklarheder

det kan måske handle om at kigge på deres uddannelse om der er noget der skal styrkes der det kan også handle om at se på deres arbejdspres om de er for pressede

mange afgørelser det synes jeg også er et væsentligt element

netop i satspuljekredsen talt om det her med herningmodellen og hvis ikke jeg har misforstået den fuldstændig handler den netop om

på for at komme det her problem

til livs jeg kan have nogle bekymringer i forhold til hvordan man værdisætter den her kompensation

også været lidt debat om

hvis det her princip breder sig til mange andre områder for

miljøområdet eller andet hvor man søger om tilladelse måske til at etablere noget den får man måske afslag på

ender med at få en tilladelse skal man så for eksempel som virksomhed kompenseres for den periode hvor man ikke kunne opføre

et andet at sige at jeg

at der er udfordringer på området

mener vi at det er rimeligt at borgere som får medhold i en klagesag mod kommunen kan tilkendes en kompensation hver dag træffer kommunerne afgørelser afgørelser efter lov om social service om forhold vedrørende ældre

eksempel være i sager om hjemmehjælp personlig pleje og lignende

en række tilfælde indebærer afgørelsen at borgeren

som borgeren hidtil har haft det kan for eksempel være at borgeren har fået tildelt hjemmehjælp i seks timer om ugen men at kommunen nu træffer afgørelse om at nedsætte hjemmehjælpen til for eksempel det halve kommunen skal træffe afgørelse ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens forhold på baggrund af den gældende lovgivning desværre har vi set en række eksempler på at det ikke altid sker jeg husker selv en sag fra en kommune hvor man havde sat loft over aflastningsdøgn til forældre med et handicappet barn man kan ikke som kommune sætte sådan et loft for så foretager man jo ikke den individuelle vurdering virkeligheden er at kommunens økonomi kan være en faktor der påvirker afgørelsen når kommunen skal have økonomien til at hænge sammen

kommunen kan også have interesse i

og det har vi set på flere områder ikke kun på handicapområdet men også i børnesager odense vi har også set

hvis borgeren ikke er enig i eller tilfreds

til kommunen hvor sagen revurderes og hvis kommunen fastholder sin afgørelse sender kommunen klagen og sagens akter videre til ankestyrelsen der herefter behandler sagen i dansk folkeparti mener vi at det er rimeligt at borgeren netop tilkendes en kompensation i de tilfælde hvor ankestyrelsen giver borgeren medhold i vedkommendes klagesag idet borgeren i den periode har måttet lide under kommunens forkerte afgørelse og har måttet undvære hjælp fra kommunen

har borgeren jo tålt den her forringelse mens klagesagen har kørt og hvis hele klageforløbet har strakt sig over ti måneder har man jo

hvilket efter vores opfattelse skal udløse en kontant kompensation den myndighed der har truffet den forkerte beslutning skal afholde kompensationen og kompensationen skal tjene to formål for det første skal det være et plaster på såret

gode borgeren ikke har haft adgang til i klageperioden for det andet skal det være et signal til kommunen om at være mere omhyggelig med at træffe den rigtige afgørelse første gang en kompensationsordning mener vi vil være med til at medvirke til at skabe et økonomisk incitament så kommunen træffer den rigtige afgørelse i første omgang kompensationen

stedet for en eventuel højere erstatning der ellers ville

klageren kompensationens størrelse skal også stå i rimeligt forhold til borgerens manglende gode og den tid borgeren har manglet godet og skal udmåles af ankestyrelsen når der træffes endelig afgørelse i sagen netop

jeg citerer selvom borgeren får medhold i sin klage efter ti til tolv måneders sagsbehandling i ankeinstansen opnår borgeren typisk kun en økonomisk kompensation i form af erstatning hvis borgeren kan dokumentere et økonomisk tab det kan for eksempel sociale

alene fordi de ikke har råd til at betale for tilsvarende

incitament til at træffe en hurtigere og effektiv

og at det vil være til gavn for borgernes retssikkerhed

og der

en borger som er visiteret til en hjælp som kommunen har indregnet i

så vil man sætte den hjælp ned

er indregnet i det kommunale budget det må man jo regne med

antallet af mennesker med handicap

taget fra borgeren så jeg kan altså ikke se at der skulle

regeringen skal fremsætte et lovforslag der giver opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap der har fået frataget eller nedsat hjælp uden at den pågældende har forbedret sin funktionsevne en opsættende virkning skal efter beslutningsforslaget tjene to formål for det første skal borgeren have den hjælp kommunen har frakendt

for det andet skal ordningen skabe et økonomisk incitament for kommunerne til at træffe den rigtige afgørelse første gang beslutningsforslaget og formålet bag det har en række fællestræk med det beslutningsforslag om kompensationsordningen som vi netop har behandlet regeringens overordnede synspunkter svarer derfor i væsentligt omfang til de synspunkter som jeg redegjorde for i

foregående beslutningsforslag b fem og tredive vi er enige i at alle borgere skal have den hjælp de har ret til efter lovgivningen og at de skal have den rigtige afgørelse om hjælpen i første omgang opsættende virkning vil imidlertid betyde at der vil blive ydet hjælp i klageperioden også i de klagesager hvor ankestyrelsen når frem til at kommunens afgørelse er korrekt og og det er alt andet lige tilfældet i omkring to tredjedele af klagesagerne

en række borgere altså få adgang til ydelser de viser sig ikke at være berettiget til og det forekommer for mig at se

mindre rimeligt det vil formentlig også medføre betydelige offentlige merudgifter

kan samtidig få antallet af klager til at stige og derfor mener vi i regeringen ikke at det vil være hensigtsmæssigt at der i almindelighed vil skulle tillægges en klage til ankestyrelsen opsættende virkning hvis klagen angår borgere med handicap der har fået frataget eller nedsat hjælp som foreslået

sager hvor afgørelsen kan have særligt indgribende betydning for borgeren

klagen opsættende virkning ankestyrelsen kan efter retssikkerhedslovens § to og halvfjerds efter begæring tillægge en klage over afgørelser om botilbud til voksne opsættende virkning og klager over afgørelser om anbringelse af børn og unge har som udgangspunkt opsættende virkning herudover kan en kommune selv eller ankestyrelsen efter praksis helt undtagelsesvis tillægge en konkret klage opsættende virkning hvis den har vidtrækkende konsekvenser som ikke eller kun vanskeligt lader sig genoprette ankestyrelsen kan endvidere hastebehandle en klagesag hvis styrelsen finder at der er behov for det drejer en sag sig om

man være opmærksom på at udgangspunktet jo ikke er at kommunerne pludselig stopper al hjælp til en borger der hidtil har modtaget betydelig hjælp ofte vil der være tale om at hjælpen nedsættes eller ændres til en anden type hjælp så borgeren fortsat får hjælp også i klageperioden jeg mener heller ikke at en opsættende virkning vil føre til flere rigtige afgørelser fra kommunerne som jeg sagde før i forbindelse med b fem og tredive om en kompensationsordning

ligge bag b seks og tredive nemlig at kommunerne helt grundlæggende og meget bevidst og usagligt træffer afgørelser i strid med lovgivningen for at spare hjælpen i en klageperiode

er behov for at fjerne et økonomisk incitament til en sådan adfærd

ud fra at kommunerne grundlæggende har viljen til at løfte deres ansvar for at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen og jeg mener derfor ikke at en regel om opsættende virkning sagligt vil påvirke kommunernes afgørelser

tager ansvar for at lovgivningen er forståelig for både borgere og for kommuner

den er udformet på en måde så den er til

det er derfor at regeringen som sagt har besluttet at igangsætte det her vigtige arbejde og jeg er meget meget glad for de tilkendegivelser der faktisk kommer fra rigtig mange af folketingets partier om at man er indstillet på at her er vi altså i arbejdstøjet vi har igangsat arbejdet med en reform

voksenbestemmelser og jeg har lagt op til et bredt samarbejde

bliver inddraget på et tidligt tidspunkt og i det her arbejde

indstillet på at få drøftet alle gode forslag herunder også forslag om opsættende virkning på enkeltstående områder men det er altså vigtigt at understrege at der også er en økonomisk ramme der skal overholdes så jeg håber at vi på den her måde organisationer og politikere i fællesskab vil være i stand til at finde en samlet løsning til gavn for de borgere der har behov for hjælp efter serviceloven det tror jeg

er muligt at foretage en præcis opgørelse over merudgifterne ved at indføre en ret til opsættende virkning i klagesager hvor borgere ikke har forbedret deres livssituation herunder funktionsevne

med at hjælpe mennesker med handicap hvad koster det

ikke genbevilger

bare

jeg vil takke ordføreren for det spørgsmål eller for den holdningstilkendegivelse for det er nemlig fuldstændig korrekt

det foregående beslutningsforslag hvor ordføreren selv bliver lidt udfordret i diskussionen om hvad

at lave et helt nyt kompensationssystem det kan vi godt regne på

meget bekosteligt det her med opsættende virkning hvad koster det

mener vi har en ret vigtig opgave foran os

da meget besnærende men et godt råd til ordføreren vil være husk på hvad opsættende virkning så vil medføre så vil opsættende virkning alt andet

afgørende at mennesker med et handicap har ordentlige vilkår og kan opnå hjælp og assistance i forhold til deres funktionsnedsættelser det findes der heldigvis en række muligheder for vi ser helst at tilmålingen af denne hjælp sker i et konstruktivt og tillidsfuldt samspil mellem borger og fællesskab her kan der findes desværre mange eksempler på at dette ikke eksisterer men vores målsætning er nu alligevel at vi som borgere og borgernes repræsentanter indretter samfundet til at være et godt sted at leve også hvis man har en funktionsnedsættelse vi er dybt betænkelige over for yderligere bureaukratisering af samarbejdet mellem borgere

skal vi bruge yderligere ressourcer på at vurdere skøn og processer og de ressourcer vil vi egentlig hellere bruge på en direkte service over for borgerne vi anerkender at beslutningsforslaget rører ved væsentlige problemer i samspillet mellem borgere og fællesskab og derfor er det også vigtigt og rigtigt at vi får en mulighed for i fællesskab og sammen med ministeren at lave en ordentlig gennemgang

vil godt spørge ordføreren om ordføreren ikke mener at der er et

har vi jo lige diskuteret et andet beslutningsforslag om de tilkendegivelser som

og så er der en situation for borgeren som oplever at man i strid med lovgivningen

er enhver enhver fejlagtig afgørelse

jeg tror ikke man kan sætte nogen nedre grænse for hvad

vide at der sidder et menneske som er dybt afhængigt af at vi har et velfungerende fællesskab til gengæld skal det velfungerende fællesskab jo så også lave nogle regler som er til at efterleve og der har ikke mindst folketinget jo en

det stykke arbejde medvirker vi

højstemte stil ved at citere grundloven som vi jo alle sammen har skrevet under på

domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål

der vil rejse sådant spørgsmål kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra

hvad betyder det sådan på almindeligt dansk det betyder at hvis en myndighed for eksempel en kommune træffer en afgørelse så har man mulighed for

om den afgørelse var korrekt men det at man gør det

uanset at man indbringer den for domstolene

i dansk ret den absolutte undtagelse kun når der er tale om noget som ikke kan genoprettes er der opsættende virkning

man eksproprierer et hus

bygges en motorvej huset bliver revet ned motorvejen bliver bygget

derfor tillægger man opsættende virkning i den type sager men ellers er det altså

en absolut undtagelse at tillægge opsættende virkning

hvis man kunne trænere en afgørelse ved at indbringe den for ankestyrelsen eller domstolene

vi skal passe rigtig rigtig meget på i den

vi er altså i gang med at ændre fundamentalt ved hele vores system og det vil medføre en eksplosion i antallet af klagesager på det her område

håber vi gør så vil det naturligvis brede sig til alle mulige andre områder

hvorfor skal det ikke også gælde på andre områder hvor en kommune træffer en afgørelse som

sagen fra før om økonomisk kompensation

et nybrud som vil medføre en eksplosion i antallet af klagesager det nemme i politik er at pege på problemer og det gør dansk folkeparti

reelt problem det svære i politik er at lave løsninger og det her er

at de langt vil overstige

rigtig ærgerligt når en kommune træffer en forkert afgørelse for en borger i den anden ende som det går ud over

altså også betyde at i de to tredjedele af sagerne

borgerne kunne trænere en afgørelse og mon dog ikke at borgere fremover vil klage uanset hvor berettiget en afgørelse måtte være

kommunens afgørelse bliver effektueret og hvorfor skulle man egentlig ikke også

ankestyrelsens afgørelse for domstolene hvorfor skal der så ikke

for at dansk folkeparti gerne vil løse de problemer der er på det her område

er altså bare forkert der er opsættende virkning i sager hvor det vil have en meget meget indgribende betydning og hvor det vil være ødelæggende hvis man ikke tillagde opsættende virkning og som ministeren har

bare sådan generelt at give opsættende virkning

funktionsevne jo jo men det er jo lige præcis det som kommunerne ofte

helt forstod det indledende spørgsmål om hvor mange der havde råd til en advokat altså man behøver ikke

om advokat det kan være en god idé at

diskussion der har været her til aften

der er brug for at vi ændrer lovgivningen så så man i højere grad sikrer

som viser sig ikke at være i overensstemmelse med gældende love og regler jeg synes det er helt uholdbart at vi har en situation hvor en borger kan blive

eller få reduceret den hjælp og støtte som den pågældende har krav på efter lovgivningen kan anke sagen kan vinde sagen og derefter må konstatere

for hele den lange sagsbehandlingsperiode

den støtte som borgeren havde krav på jeg synes også der mangler en proportion når man

i de her sager for borgeren

en fejlagtig afgørelse

den enkeltes liv kan på det nærmeste bryde bryde sammen det kan få konsekvenser i

til ens jobmuligheder det kan få konsekvenser i forhold til at komme ud

det kan gå hårdt ud over familielivet og så videre og så videre men for kommunen betyder en fejlagtig afgørelse kun én ting nemlig at kommunen sparer penge

borgeren må undvære en støtte og

som borgeren faktisk havde krav på efter lovgivningen jeg tror de fleste vil kunne se at det er åbenlyst urimeligt og derfor er der altså brug for at vi ændrer loven sådan

vi får en bedre retssikkerhed det må simpelt hen ikke være borgeren der står tilbage med tabet når det viser sig at det er kommunen der har overtrådt lovgivningen og det må ikke være sådan at kommunerne ligefrem kan tjene penge på at forvalte i strid med lovgivningen

skære alle kommuner over en kam det ville jo være en alt for banal tilgang jeg bemærkede mig at ordførere fra andre partier sagde at vi også skulle have respekt for de folkevalgte ude i kommunerne det er jeg sådan set enig i men omvendt vil jeg sige

gang på gang ser at der er kommuner som frakender borgere en støtte og en hjælp som det bagefter viser sig at de faktisk havde krav på så er jeg faktisk overbevist om at en medvirkende årsag til det er at der er et meget stærkt økonomisk incitament

jeg synes altså det er åbenlyst at der er behov for at styrke borgernes retssikkerhed jeg kan erklære mig helt enig i at det jo er meget tydeligt at advokatrådet her i landet er utrygge ved den måde lovgivningen er skruet sammen på der er en markant kritik fra handicaporganisationerne og jeg synes det peger på at der må indføres en ny bestemmelse om at vi får opsættende virkning som betyder at kommunale afgørelser om fratagelse af støtte der ankes af borgerne

før der ligger en afgørelse i ankestyrelsen jeg kan ikke som andre bryste mig

været socialordfører og have deltaget i den ene og den anden debat

debatten fra sidste gang folketinget behandlede

noteret mig at faktisk alle ordførere fra alle partier var helt enige i

i den mellemliggende periode man jeg kan bare konstatere at det

der er simpelt hen behov for at handle i den her sag

at der gives opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

hjælp selv om de pågældende ikke har fået en forbedret funktionsevne som det fremgår vil det her løse

kommer ikke pludselig til at stå uden hjælp mens den pågældende klagesag behandles og kommunerne får et incitament til at behandle klagesager hurtigere idet der ikke vil kunne opnås en besparelse under sagsbehandlingsforløbet

eller forringe hjælp i strid med loven forsvinder

mens en klagesag pågår retssikkerheden for borgere med handicap vil desuden blive øget så hovedvægten kommer på netop social retssikkerhed frem

uretfærdigt

er muligt at mennesker med særlige behov kan få frataget eller nedsat

hvis de ikke har fået forbedret deres funktionsevne så vi synes godt om

ikke har forbedret sin funktionsevne altså at borgeren skal beholde sin hjemmehjælp eller handicapbil så længe sagen er i ankestyrelsen vi vil gerne arbejde hen imod en socialpolitik hvor den den økonomiske incitamentsstruktur altid kommer borgeren til gode derfor skal vi kunne ændre den situation

jo længere sagsbehandlingstid der er i en kommune desto større besparelse

i den fornødne tid sparer hjælpen til borgeren med særlige behov

urimeligt at borgere med særlige behov får frataget den hjælp som sagen handler om mens klageprocessen står på

et rigtig stort indgreb i hverdagen hos en person med særlige behov

nogle udfordringer som skal løses i forhold til

for eksempel skal vi kunne geare klagesystemet til at denne lov måske øger klagelysten hos mennesker med særlige behov

i deres gode ret til at klage over kommunens afgørelser vi skal også se på den synergi der er mellem det her forslag og så det forrige

arbejde der skal gøres men jeg forstår at det her

møde med det er scleroseforeningen de har ni socialrådgivere ansat som varetager klagesager for deres medlemmer

gennem de sidste fem år behandlet imellem tre tusind fem hundrede og tre tusind syv hundrede og halvtreds sager om året og de har fået ret i

en og firs procent

og det

omkring §

om personlig og praktisk hjælp

kommer frem til at fyrre procent af sagerne er i strid med regler og praksis

af sagerne er utilstrækkeligt belyst og mangler afgørende oplysninger og der er særlige mangler omkring hjælpen

lige før

hedder retssikkerhed i forvaltningen og når de sammenligner de erfaringer de har gjort men det ankestyrelsen er kommet frem til så

to forskellige agenter om jeg så må sige der når de samme resultater

om mennesker hvis funktionsevne ikke forbedres så det jeg har brug for er i virkeligheden også med udgangspunkt i det som

ministeren sluttede med at sige

var parat til at gå ind og drøfte opsættende virkning på afgrænsede

i den retning jeg har nemlig også brug for

anden form for indhegning af hvad det er vi

og der ligger jo en skitse til noget der kunne blive noget i det beslutningsforslag som vi behandler nu

funktionsnedsættelse som ikke kan forbedres en blind bliver ikke pludselig mere seende og en sclerosepatient bliver

det kan kun gå den anden vej desværre

indstilling en

faktisk kan give en klage opsættende virkning uden at det står nogen steder i loven

jeg synes bare at det ville være bedre at lovgive selv om man kunne gøre det men når jeg ser en lovgivningsmulighed for mig ser

som henviser til en indkredsning af dem der uden tvivl skal have opsættende virkning

man bare ved siden af vide at man altså også

begiver os ud på den her vej fordi der simpelt hen er for mange opgørelser der viser

der blevet sagt sådan meget frisk fra talerstolen at det

alle med jævne mellemrum får henvendelser fra borgere som er kommet i klemme i systemet og som ikke får den hjælp de har brug for og ret til man kan stille sig selv spørgsmålet hvorfor opstår problemet med forkerte afgørelser hvorfor bliver borgere frataget allerede bevilget hjælp uanset deres fortsatte behov og hvordan kan man sikre at tvivlen kommer borgeren til gode og at borgeren ikke tages som gidsel

sag afklares i klagesystemet i maj to tusind og fjorten gav alle folketingets partier udtryk for at det var helt uacceptabelt at mennesker med handicap fik reduceret eller frataget deres støtte selv om deres funktionsevne ikke havde ændret sig og at problemet skulle løses behandlingen af beslutningsforslaget i socialudvalget endte med en beretning som alle partier stod bag og hvor man opfordrede ministeren til at finde holdbare løsninger på problemerne

argumentationen imod forslaget om opsættende virkning

at det ville medføre betydelige udgifter og det hører vi jo også i dag som et argument men det har ikke været muligt at få svar på hvad denne udgift i givet fald ville være efter sfs opfattelse er det på høje tid at der bliver gjort noget så de pågældende borgere ikke på den måde får frataget deres livsmuligheder fordi for eksempel lokale kvalitetsstandarder vægtes højere end borgerens individuelle situation og behov ved opsættende virkning vil de pågældende borgere undgå en periode med ringere eller ingen støtte mens klagesagen kører

på kommunernes praksis blandt andet fra advokatsamfundet handicaporganisationerne og ombudsmanden kommunerne bør gives incitamenter til at sikre god sagsbehandling og afgørelser der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov det bør vi gå sammen om

i forbindelse med visse ydelser opsættende virkning hvis der ikke kan findes andre løsninger efter sfs opfattelse er de mulige økonomiske konsekvenser blevet mindre blandt andet på grund af den meget kortere sagsbehandlingstid i ankestyrelsen

vil opsættende virkning ved klager gælde hvis man som borger med en varigt nedsat funktionsevne får reduceret

eller lignende som man tidligere er blevet visiteret til og hvis dette sker uden at ens fysiske eller psykiske funktionsevne er forbedret

mener vi også at behovet for opsættende virkning kunne findes på flere områder end handicapområdet men vi er positive over for at tage et skridt for en målgruppe som ofte er helt afhængig af en tilstrækkelig støtte som en forudsætning for et værdigt selvstændigt hverdagsliv på trods af en varigt nedsat funktionsevne opsættende virkning betyder også at kommunens

vi ser nok i virkeligheden det her beslutningsforslag som langt det mest interessante af de fire

en undersøgelse blandt borgere med handicap og de kommer frem til en hel del ret interessante konklusioner

generelt vurderer borgerne sagsbehandlingen lavt på alle

er et meget stort gab

og sagsbehandlernes vurdering af kvaliteten borgerne oplever ikke at de har indflydelse

kontakt med kommunen så peger de også på at sagsbehandlerne i meget

har viden om deres specifikke handicap det er jo alt sammen med til at give denne

taler om opsættende virkning her i dag jeg kan huske jeg

stadig relativt nyvalgt folketingsmedlem at

ting som de ønskede man tog fat på jeg kan huske at et af de punkter

til borgerens ydelse i den periode

jeg var skræmmende læsning

så stor at man ligefrem formulerer den i et medlemsblad som kommer ud til alle ens

i overvejelserne vi har fra konservativ side altid været åbne over for at bruge opsættende virkning

stillet nogle spørgsmål og haft nogle forbehold over for det det kan for mennesker med handicap have fuldstændig uoverskuelige konsekvenser

nogle hjælpemidler som er helt fundamentale for at man kan leve et liv på lige vilkår med andre

ordningen som jo er enormt indgribende mennesker mister deres personlige assistance som måske betyder at de

svært ved at forlade deres eget hjem hvis der går fire seks måneder alt efter hvor lang tid sagsbehandlingstiden er i ankestyrelsen

har fundet et andet arbejde og

brugte lige det ord jeg har ledt efter i den her sag nemlig indhegning

af det her med opsættende virkning hvad er det præcis for

sager hvor vi indfører det her princip

naturligvis ikke interesserede i at alle sager

det kan man lige så godt så har man sin ydelse i

enkelte menneske med handicap som eksempelvis den her bpa ordning vil et princip som

i den grad være med til at styrke retssikkerheden og

til jer som bakker op om det her beslutningsforslag

ikke sådan at dansk folkeparti ikke er villige til at gå på kompromis hvis vi bare kan nå et stykke ad vejen det vil vi meget gerne og vi vil også meget gerne finde løsninger

med en fælles beretning hvis jeg ikke får halvfems mandater bag det her det er sådan at

påpeget den her problematik og at hverdagen for mennesker med handicap bliver besværliggjort i den periode hvor de uretmæssigt må undvære hjælp

deres almindelige livsførelse og det er den hjælp

frataget det kan gå ud over deres livskvalitet det kan forringe deres funktionsevne det kan forringe deres jobsituation det kan gå ud over familielivet

der kan medføre uoprettelige skader vi har

der skal vi længere tid tilbage

kommunerne et økonomisk incitament til at fratage eller forringe hjælpen til borgere med handicap også når det virker i strid med loven og det er netop omkostningsfrit at køre de her sager i ankestyrelsen og uanset hvad og

undret mig over hvad de egentlig laver

der er altså nogle udfordringer på det her område

bliver vi nødt til at tage alvorligt men netop også i forhold til statsforvaltningen

retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at forvaltningen har mulighed for denne grænsesøgende afgørelsespolitik

og jeg citerer lige fra undersøgelsen forvaltningen bør ikke kunne indrette sin praksis efter at det ikke har nogen form for negative virkninger når den giver afslag på reducerer kvaliteten af eller ophæver en løbende ydelse som for eksempel et vist antal hjemmehjælpstimer eller antallet af timer til personlig assistance eller ledsagelse forvaltningen bør når den udarbejder budgetter inddrage en beskrivelse af de retlige

som den er underlagt de kommer

i dag er ret lang desto større

for eksempel når sagerne bliver hjemvist fra ankestyrelsen

også selv om borgeren får medhold i sin

finder vi ikke er rimeligt og derfor har vi

ikke får medhold i ankestyrelsen

scleroseforeningens undersøgelse det skriger til himlen

vi skal reagere herinde fra folketingets side

finde en løsning på det her jeg er også bekendt med at ombudsmanden har

en sag fra en bestemt kommune hvor en kvinde uretmæssigt blev frataget sin

han udtaler og jeg citerer det kan have meget store konsekvenser for en borger med et alvorligt handicap at blive frataget en ydelse også af den grund er det vigtigt at myndighederne får oplyst sagen tilstrækkeligt inden de træffer en afgørelse

forkert at tage personlig hjælpeordning fra blind kvinde

den sag havde ankestyrelsen faktisk givet kommunen medhold i

sagen så derfor synes jeg

på at der måske skal gås på kompromis

det synes jeg lyder godt nu har der været talt en del om

træffer forkerte afgørelser og ja det sker og det er

cirka en tredjedel af de sager der går videre til ankestyrelsen hvor ankestyrelsen omgør

usædvanligt at den slags sker

med den

eller i aften gør regeringen status over fundamentet for fremtidens vækst og velstand først og fremmest tak til ministeren for den skriftlige redegørelse

der var således ikke gået mange måneder før regeringen med finansloven for to tusind og seksten præsenterede folketinget og danmark for en besparelse på en

for to tusind og seksten

initiativer som socialdemokraterne ser frem til at drøfte nærmere det kan vi vende tilbage til først og fremmest må vi konstatere at regeringens forsknings og innovationspolitiske ambitioner står i skyggen af efterårets massive besparelser når nedskæringerne skal forsvares er ministerens argumentation velkendt danmark bruger fortsat mere end en procent af bruttonationalproduktet på

og da regeringen overtog magten viste kasseeftersynet at kassen var tom

efterhånden både en gammel og slidt traver det gør den ikke nødvendigvis til sandhed i forhold til kasseeftersynet opjusterede finansministeriet jo det økonomiske råderum allerede i september i forbindelse med det opdaterede kasseeftersyn og alligevel er argumentet blevet brugt flittigt efterfølgende det såkaldte sorte hul som regeringen har turneret rundt med har altså ikke hold i virkeligheden og det faktum at danmark fortsat bruger mere end en procent af bnp på forskning bliver overskygget af

seksten det er det der i sidste ende tæller hvorfor er nedskæringer så afgørende burde vi ikke se fremad i stedet for at dvæle ved at der er afsat

for det handler ikke kun om kroner og øre på finansloven for to tusind og seksten forskning og innovation er det der skaber grundlaget for vækst og velstand i danmark det er grundlaget i dag og det er grundlaget fremover det tror jeg de fleste partier kan nikke genkendende til vores evne til at finde nye løsninger

på problemer som vi endnu ikke kender til er i høj grad det danmark skal leve af socialdemokraterne er derfor som udgangspunkt konstruktivt indstillet over for tiltag der styrker forskning og innovation samtidig er det socialdemokraternes ambition at knytte forskning og erhvervsliv tættere sammen det er centralt at vi omdanner viden til værdi forskningsresultater skal i højere grad bringes i spil

er derfor tilhængere af at samarbejdet mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv udbygges barrierer for samarbejde skal nedbrydes både de kulturelle

formelle barrierer om de måtte eksistere

det er fællesskabet der finansierer uddannelsesstedernes nye ideer og innovative opdagelser så skal ideerne også bringes i spil for fællesskabets bedste derfor ønsker socialdemokraterne også at prioritere grundforskning og den frie forskning højt vi skal tænke langsigtet hvis vi ønsker forskning i verdensklasse der skaber værdi

her står grundforskning og den frie forskning i centrum det sidste halve år har det desværre delvis peget i en anden retning regeringens udspil til forhandlingerne om forskningsreserven var eksempelvis præget af en stor ubalance der ville have trukket tæppet væk under det frie

den balance må og skal vi

øje for redegørelsen viser en regering med blikket stift rettet mod i dag hvad skal vi gøre for at få viden og forskning i spil i vores virksomheder nu

er et relevant spørgsmål men vi må også spørge os selv hvilken viden skal blive til værdi i morgen

en klar opfordring fra socialdemokraterne til regeringen om at prioritere den frie forskning lad os vende blikket mod regeringens

indsatsområder i redegørelsen socialdemokraterne kan fuldt tilslutte sig ambitionen om at knytte gts institutterne bedre sammen

her derudover er styrkelsen af innovationcentrene og et øget fokus på internationaliseringstiltag ideer som socialdemokratiet bakker op om

hvor vi er mere skeptiske eksempelvis er det afgørende at regionaliseringen tager hensyn til de stærke miljøer der allerede findes i vores

vi skal sikre et danmark i balance men vi skal ikke underminere allerede eksisterende videns og innovationsmiljøer samtidig

stærkt kritiske over for at ministeren har fjernet fokus på social mobilitet i de videregående uddannelsers udviklingskontrakter social mobilitet i uddannelsessektoren er et afgørende element i samfundets generelle sociale mobilitet og socialdemokraterne er imod at regeringen har sløjfet den målsætning regeringens ambition om nyttiggørelse af

det giver mening at vi sigter mod at viden og forskning ikke bare bliver inden for universiteternes mure som jeg også bemærkede tidligere men problemet med regeringens

om at øge kommercialiseringen af innovationsfonden er hvis det sker på bekostning af den frie forskning det så vi med udspillet til

at man risikerer at tabe fokus på forskning der på andre parametre er mindst lige så vigtig

gode takter i forslaget som dog måske med fordel kunne

ligeledes håber jeg at ministeren i forbindelse med vores debat vil

strategiske sigtelinjer og et katalog over konkrete forslag

svarene gives ikke

i redegørelsen så jeg ser frem til at høre ministerens svar

innovationspolitikken står i skyggen af milliardnedskæringerne på forskningen i to tusind og seksten

længere tid siden end sidste år at venstres ordfører under den forsknings og innovationspolitiske debat roste danmarks satsning på området en satsning der har løftet os op i verdenseliten venstres ordfører sagde synes jeg meget klogt

virket desværre er foden i mellemtiden blevet løftet og i stedet placeret på bremsen det

vender tilbage til reelt at prioritere området så fremtidige diskussioner

ikke kommer til at handle om milliardnedskæringer men om hvordan vi styrker hele sektoren lige fra ideen

på udvalgstur i sidste uge med dansk industri besøgte vi tre stærke produktionsvirksomheder tre virksomheder som alle ligger i front på verdensplan på hver deres område overskriften på turen var hvordan kan offentlig forskning løfte danske produktionsvirksomheder alle tre virksomheder har selv forskere ansat og dermed også grundlaget for at have den direkte kontakt til forskningsinstitutioner hvad de også har en af virksomhederne havde en professor fra dtu i sin ledelse

det givet en del udfordringer at få etableret samtidig blev der også flere steder anført udfordringer med at få patenter ud universiteterne og ud i den virkelige verdens produktion turen viste mig to ting dels så jeg danske virksomheder som er foran internationalt dels blev der peget på udfordringer i det at få viden ud fra vores forskningsinstitutioner udfordringer som for en stor dels vedkommende kunne løses hvis bare viljen var der fra begge sider derfor er debatten i dag også meget vigtig dagsordenen i regeringens redegørelse er helt rigtig vi skal have fokus på samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning og det er helt afgørende at tage fat

vi skal selvfølgelig sikre at det er

have delte stillinger mellem virksomheder og forskningsinstitutioner

skabe mulighed for at der reelt kan være en videnskabelig karriere i sådanne delte forløb det må ikke være bureaukrati eller misforståede fine fornemmelser hos forskerne som gør at man ikke bevæger sig ud i virksomhederne det er også vigtigt at alle gode ideer og patenter let kan komme i spil der nævnes jævnligt udfordringer med at få patenter ud fra universiteterne

godt have den frygt at man på universiteterne ligger inde med rigtig mange gode ideer som ikke kommer videre fordi universiteterne værdisætter potentialet i ideen

måske ikke er helt realistiske omkring den investering som skal gøres før projektet kan blive til et reelt produkt det vil sige at man har for store forventninger til at der skulle tjenes penge på patenterne patenter skulle gerne ud og bruges og meget gerne aktivt i samarbejde med forskerne

måske ligefrem bogstavelig talt følge med ud i virksomhederne og følge patenter og gode ideer til dørs vi skal presse på for at man aktivt og åbent arbejder med kulturen for at samarbejde

men der er stadig væk meget at arbejde med og det skal de bare i gang med derude

når jeg taler med virksomheder ud over landet

det gennemgående at der nævnes det uigennemskuelige

prøv lige at tænke på vi har udviklings og demonstrationsprogrammer der ligger i forskellige ministerier vi har markedsmodningsfond vi har vækstfond i erhvervs og vækstministeriet vi har innovationsagenter innovationsmiljøer innovationsnetværk gts institutter i uddannelses

vi har kommunale væksthuse og meget mere og så har vi også lige innovationsfonden som blev skabt som en fusion af tre fonde og i mine øjne

en lille oprydning i hele det her system alle de her programmer fonde ordninger har forskellige formål forskellige budgetter men de sigter alle sammen på at rådgive iværksættere og virksomheder om forskning teknologi innovation at investere i nystartede virksomheder

som i høj grad er overlappende

i fællesskab sætte os for på tværs af partier at tage fat der hvor vi virkelig kunne gøre en forskel for at optimere effekten af den samlede indsats for samspillet mellem erhverv og forskning lave et reelt sammenhængende system

for virksomheder og andre brugere hvilke virkemidler der er relevante for dem så lad os gøre det gennemskueligt når der på side femten i redegørelsen lægges op til et analysearbejde af den værdiskabelse som den offentlige forskningsindsats har

med at tænke på at vi da vel egentlig godt at værdiskabelsen primært består i at viden reelt når ud i virksomhederne og bliver brugt i nye og bedre produkter det behøver vi måske

sædvanlige ordfører som desværre er forhindret i at deltage i denne redegørelsesdebat jeg skal også overbringe en hilsen fra det konservative folkeparti og jeg går ud fra at det skyldes at de tilslutter sig det jeg har tænkt mig at sige nu nemlig at jeg er glad for at vi i dag har mulighed for at debattere og sætte fokus på danmarks

og innovationspolitik det er naturligvis en debat der er vigtig for rigtig mange mennesker i det danske samfund forskning og innovation er nemlig forudsætninger for vækst arbejdspladser

og innovation vigtige prioriteter

investerer vi altså stadig væk rigtig mange penge i offentlig forskning i danmark

i offentligt finansieret forskning det betyder at danmark fortsat vil være et af de lande

vores regering holder fast i at danmark skal have en førerposition

men det er ikke kun interessant at se på hvor mange penge der bliver brugt

for regeringen er det en hovedprioritet at forskning og innovation understøttes i hele landet det har vi allerede taget initiativer for at kunne realisere og det vil vi fortsat arbejde videre med vi har blandt andet indført en ny landdistriktsvækstpilotordning som gør det muligt for virksomheder der er baseret i landdistrikter at modtage to årig støtte til ansættelse af højtuddannede der kan hjælpe dem med at gennemføre konkrete innovationsprojekter på den måde får vi sat skub i skabelsen af vækst og arbejdspladser i landdistrikterne samtidig skal der også skabes en stærkere regional forankring gennem fysisk tilstedeværelse

innovationsarbejde i hele landet men ikke kun det regionale sigte er en vigtig prioritet for venstre også samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning er en klar prioritet vi skal sikre at danske virksomheder har adgang til ny viden og kompetencer forskning skal være anvendelsesorienteret og tilgængelig netop tilgængelighed og åbenhed er fokuspunkter for os venstre ønsker at der er fri adgang til produktionen af ny viden

lægger ministeren jo op til en diskussion af hvordan vi skaber de bedste vilkår for

der må jeg bare sige at jeg synes regeringen er kommet rigtig rigtig dårligt fra start ved at lægge ud med at skære en

og i øvrigt også skære voldsomt ned på universiteterne det er i mine øjne en meget meget mærkelig måde at vise på at man gerne vil skabe

ministeren understreger selv i den her redegørelse at forskningen skal imødekomme erhvervslivets behov for ny viden

have tænkt mig at regeringen havde lyttet lidt mere til erhvervslivet for dansk industri og dansk erhverv har jo helt tydeligt været ude at sige at de nedskæringer der

simpelt hen ikke hvad regeringen har forestillet sig at vi skal leve af i fremtiden det er jo altså ikke alle danskere der kan blive statsminister med en millionpension

og vi skal sikre at danmark kan kan beholde en international førerposition inden for ny

og ny udvikling

også helt tydeligt kan man sige at de lande der er i front internationalt

de samme lande som her har satset og investeret for os i

der er gennemført vil få meget meget alvorlige konsekvenser for vores fremtid vi vil gerne investere i

uddannelse fordi det er sund fornuft vi synes

og skabe nye gennembrud inden for rigtig vigtige områder som for eksempel grøn energi bedre

de voldsomme nedskæringer der har været der springer i øjnene

at det er grundstenen i vores fælles samfund ministeren skriver mange steder i redegørelsen at den offentlige

udvikling skal komme erhvervslivet til gode hvorfor bliver det overhovedet ikke beskrevet

og fremtid lysere og grønnere og skabe bedre velfærd og velbefindende for alle borgere

sådan et snævert fokus på erhvervslivet eksempelvis fremhæver ministeren det som positivt at medicinalindustrien investerer mere og mere i forskning

at det er særlig betryggende at overlade forskning i sundhed og sygdom til medicinalfirmaerne når vi har set hvor ivrige de er for at presse medicinpriserne op

meget vigtig pointe og noget meget særligt ved danmark at vi har

at vi har haft en tradition for at prioritere fri forskning og grundforskning højt det

politikerne eller erhvervslivet men som kun bliver rammesat af

altså placeret os i verdensklasse inden

et problem fordi det samtidig betyder at der tilsvarende bliver mindre af den frie forskning og grundforskningen

altså i den frie forskning og grundforskningen at den uforudsigelige og eksperimenterende

som kan levere fremtidens store gennembrud og resultater finder sted så ved kun at fokusere på de helt umiddelbare interesser virksomheder kan have her og nu risikerer vi altså at gå glip af noget viden og nogle opfindelser som vi som samfund har meget stor interesse i på længere sigt

på hvordan nye krav vil påvirke kvaliteten af

ikke ordentlig tid til at forske på grund af større og større krav til samarbejdet med erhvervslivet og kontakt til offentligheden

søge om nye penge med al den administration som det medfører det efterlader altså meget lidt tid til den reelle

står med et billede af at det regeringen har gjort

og så uambitiøst og skadeligt at man godt kan blive lidt

tiltro til at

kun bliver et kortere mørkt kapitel i dansk forsknings historie jeg ser rigtig meget frem til at de mange diskussioner

vil fortsætte jeg ser frem til at protesterne over de her nedskæringer kommer

men gennemsnittet er mere end rigeligt til at bestå først lidt ros

danske forskningssystem er robust og gennemtænkt fra den reneste grundforskning til den velfungerende prototype er der programmer som sikrer en glidende overgang fra det spirende

der ligeledes en overskuelig vej det er meget positivt

om den kritiske at være den

siger med det spørgsmål har kritiske

men det

bitre uoverensstemmelser som i det lange løb driver erkendelsen videre

produktudvikling var hvad forligskredsen bag den gældende universitetslov i høj grad ønskede at universiteterne skulle være

lave en lidt bedre version af noget

man i den amerikanske universitetsverden kaldte administrativ

man præcis ved hvor man ønsker at ende men blot endnu ikke kender vejen

at universiteterne skal hjælpe erhvervslivet med at komme fra

at være kritisk forskning

af bnp til forskning

fordi en så stor del af budgetterne er bundet i faste omkostninger imidlertid

fra politisk

det gør de private virksomheder

og innovationssamarbejder og rådgivningsnetværk og kontaktpunkter for vækstiværksættere og vækstvirksomheder nogen sinde bliver til andet og mere end møder og powerpointpræsentationer

eller måles der

redegørelsen som jeg har læst med stor interesse

nogle punkter som vi stiller os meget kritiske over for

som skal bidrage til at gøre det nemmere for virksomheder at navigere i forsknings og innovationssystemet og så er vi faktisk rigtig begejstrede for landdistriktsvækstpilotordningen selv om man måske kunne have fundet på et lidt kortere ord

det er rigtig positivt at man med

her ordning giver mulighed for at yde

to års økonomisk støtte til rekruttering af højtuddannede vækstpiloter til innovationsprojekter i virksomheder i landdistriktskommunerne innovationsfonden nævnes flere gange i redegørelsen og det er tydeligt at regeringen er meget begejstret for innovationsfonden det

det leder mig så hen til nogle af de kritiske

at det helt overordnet er umådelig trist at regeringen skærer ned på forskningsbudgetterne som helhed som det fremgår af redegørelsen bliver der skåret

milliard kroner i to tusind og seksten og det er for alternativet en rigtig ærgerlig udvikling og det er et stort tilbageslag for

som udbyder forskningsmidler i fri konkurrence for at sikre at de midler går til den absolut bedste forskning

er parametrene for den bedste forskning det nævnes ikke i den sammenhæng men der nævnes rigtig mange andre steder

skabe økonomisk vækst og arbejdspladser ministeren skriver i redegørelsen at regeringens ønske er at danske forskere

topklasse særlig på områder som matcher erhvervslivets behov og her kunne vi i alternativet ikke være mere uenige med

ja forskningen skal også gavne erhvervslivet men ikke alene og slet ikke som primært

er det at sikre økonomisk vækst og arbejdspladser nej det mener vi ikke det er det er at generere viden som kan levere frie og kritiske og nytænkende og provokerende og bemærkelsesværdige og undrende perspektiver på nogle af de strukturer der findes og lovgivninger og normer og så videre det er

vi bare aldrig til at generere hvis forskerne for eksempel skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at skrive ansøgninger til nye projekter samtidig med at de skal færdiggøre de forskningsprojekter

i gang med fordi de skal sikre nye midler inden de gamle midler løber ud det skaber manglende tid til den egentlige forskning og det skaber faktisk også et konkurrencepræget arbejdsmiljø med hemmelige udarbejdelser af ansøgninger på den anden side af væggen fordi kollegaen inde ved

på ansøgninger til de samme midler

gør inde på mit kontor det er uskønt og det er faktisk opslidende

hvad er konsekvenserne for forskningen

hvis succesparameteret er vækst og arbejdspladser

svar som jeg synes er i direkte modstrid med forskningens natur

så ikke længere er fri men styret af et bestemt formål og dermed i en bestemt retning

forskere som danmark faktisk har fostret den ene er jens christian skou som modtog nobelprisen i kemi

syv og halvfems han skriver i sine erindringer fra to tusind og tre

faste bevillinger og fordi man fik lov til at afprøve sine teser

forfølge sin undren uden efterfølgende at skulle stå til regnskab for forskning som ikke gav et entydigt eller umiddelbart brugbart resultat

præcis de betingelser siger han som faktisk var forudsætningen for at han fik nobelprisen i kemi et andet eksempel

jeg synes fremgår af den her redegørelse har mange lighedstræk med det vi alle sammen kender som new public management tankegangen akademier er allerede for år tilbage blevet

rullet ind i den her tankegang hvor forskere skal søge om stort set alting hvor alt skal tælles og hvor det der tæller stort set udelukkende er hvor mange videnskabelige artikler man har i internationale tidsskrifter og nå jo også

hvor mange gange man bliver citeret af de andre forskere regeringens planer som der refereres til i redegørelsen om at

de offentlige forskningsmidler har med det formål at prioritere dem så de understøtter erhvervslivets behov synes jeg er et skrigende eksempel på

ærgerligt for forskningen

tid på at gå i rette med ministerens redegørelse

plads at jeg redegør for hvad vi i alternativet gerne ser er

fjerne alt det overdrevne bureaukrati der er på forskningsinstitutionerne det skal være slut med at dokumentere i hoved og

respekten for det langsomme arbejde skal tilbage

frem for at vælge strategisk strategisk efter hvor pengene er flest det kræver at sætter forskningsinstitutionerne meget mere fri og at vi har tillid til at institutionerne forvalter midlerne med høj faglighed og med respekt for den enkelte forskers engagement og virkelyst vi ønsker med andre ord at

opdagelser er kommet frem på blandt andet penicillinen er et eksempel på det så vi skal turde satse på den frie forskning betyder det så

ønsker

at også vi har målsætninger for en bedre verden og en bedre verden i vores optik handler nemlig ikke kun om at styrke den økonomiske bundlinje

og hvor belastninger af klodens ressourcer reduceres

klimakrisen simpelt hen og dertil er der

brug for massiv forskning og investering i grøn omstilling og i cirkulær økonomi det sammen med en massiv opnormering af den frie forskning er en ambitiøs plan for dansk forsknings fremtid

ministerens ambition at følge den plan så her til sidst vil jeg i stedet for lige komme med et par forslag

altså særlig med fokus på landdistriktsområderne og så de nedskæringer vi har set på uddannelsesområdet som i høj grad betyder at man kommer til at nedlægge nogle uddannelsesinstitutioner i landdistrikterne

undervisningsministeren og finder ud af hvordan de hensyn kan forenes

at danske virksomheder ikke kun består af mennesker som tænker i profit

har et formål og en vilje og nogle visioner

med til at gøre en forskel på den sociale og den miljømæssige bundlinje

vi faktisk at regeringen giver virksomhederne langt bedre mulighed for

den sociale og den miljømæssige bundlinje

ære at få lov at være med i dette meget gode selskab i aften fordi den radikale ordfører ida auken er i davos

tage syv punkter frem som jeg synes er

forskning er helt centralt for vores samfund både så vi kan udvikle nye løsninger på samfundsmæssige problemer få ny viden og skabe nye arbejdspladser

det andet punkt er at danmark ikke kan vinde på at være billigst

især hvis vi også er kloge nok til at forfølge langsigtede strategier og stille meget ambitiøse mål som vi er nødt til at stå på tæer for at

som jeg lige har trukket frem af hukommelsen

det godt være at årstallene ikke er totalt korrekte men de er cirka rigtige

til to tusind har vi mangedoblet vores bruttonationalprodukt

en kurve der går sådan her

så det virkelig kunne virke og give noget det betyder at vi har stillet meget stærke krav til virksomheder til forskere til universiteter for at få det her til at blive til virkelighed

faktisk er en rigtig god læresætning fordi det samtidig viser

de steder hvor vi er kommet foran resten af verden fordi vi har haft den vilje på tværs af partier

det er også noget det danske folkestyre kan

punkt jeg vil nævne er at energi og miljøløsninger er noget af det danmark virkelig er god til

område hvor eksporten er steget år for år og hvor markedet

helt afgørende for at skabe fremtidens arbejdspladser

vi bevarer de programmer

derfor er det et godt eksempel på

på forskning på det her års finanslov det er rigtig rigtig mange penge og selv om vi

en indsats for at undgå at det gjorde alt for meget skade og derfor er vi glade

energi og miljøstrategi som jeg nævnte før

et klap på skulderen og en rigtig stærk opfordring til ministeren

vi har jo otte universiteter

det er det måske

it universitetet og cbs

forskellige tider i historien og de har helt afsindig forskellige finansieringsmuligheder

så har vi roskilde universitet der ligger lidt ude på sjælland

som jeg gerne vil aflevere til ministeren er

kan få de otte universiteter til at sætte sig omkring et bord og finde en mere smart måde at finansiere universiteterne på medmindre det fører til flere penge

jeg sagt rigtig rigtig mange gange også når alle rektorerne på en gang har hørt det og de bliver hver gang meget meget fortørnede så derfor skal der i virkeligheden en stærk politisk jeg var lige ved

til at sætte en omfordeling i gang den må gerne tage lang tid bare den bliver sat i gang

jo som sagt kender ret godt

ikke er til at forklare de har brugt deres energier og deres viden og deres forskning og deres udviklingsarbejder

stærkt samvirke med lokal og regionalsamfundet

bare betydet rigtig rigtig meget den landsdel at det universitet lå der

de har faktisk været i stand til at udvikle en måde at samarbejde med virksomhederne på som er meget meget praktisk

som gør at universitetet er kendt i hver en krog af

tværfaglige forløb på et par måneder august september

i aalborg hvor de tvister de studerende så de repræsenterer forskellige fagområder psykologi ergoterapi medier arkitekt og så videre

præsentér et af jeres problemer og udfordringer

en gruppe der får tre uger til at finde en løsning jeg har faktisk fulgt det og kan se hvordan virksomhederne sidder og opdager

selv havde fundet samtidig ser de jo kommende medarbejdere og de kender pludselig universitetet

meget banal men det er to måneder august september der bruges til det her hvor de kringler sig igennem fordi de faktisk ikke finansieres på en måde så de selv kan finansiere det her

men det er anstrengende derfor er der også brug for nogle nytænkninger

meget svært for dem at gå ind og gøre noget i samarbejde der kan være andre institutioner der samme måde så det med at gøre det smidigere mere enkelt

en måske lidt lang debat kommer

og så vil jeg sige tak

og sf ikke er enige i alle intentionerne der er i redegørelsen

er med til at skabe noget gennemsigtighed jeg tror at dem der læser redegørelsen og som ikke

at vi tror på at vi hele tiden skal blive klogere vi tror virkelig at det her

at hvis jeg havde halvfems mandater alene

det her nok et af de steder hvor jeg virkelig ville investere vi tror danmark skal leve af de gode og de grønne ideer i stedet for at konkurrere i et eller andet håbløst kapløb mod bunden hvor vi

dårligere arbejdsvilkår eller lavere lønninger eller sorte teknologier der laver et overforbrug

tror jeg at vi i langt højere grad skal konkurrere på gode ideer innovation viden og grøn vækst selv om jeg er uenig i mange af de prioriteringer som regeringen har taget i år i finansloven synes jeg alligevel at der bliver gjort et kæmpestort stykke arbejde rundtomkring for at vi kan leve op til de målsætninger og jeg synes også

blive bedre

sådan set meget enige i den indledende bemærkning synes jeg faktisk nærmest er noget af det vigtigste

er drivkraften for et samfund i udvikling

alternativets ordfører sagde det meget godt

ikke al forskning behøver at være rettet direkte mod erhvervslivet eller have et direkte formål i

kan have sine fordele men vi synes sådan set også at det er i den frie forskning man finder nogle af de mere kritiske og alternative

kommer det der mon nogen sinde til at give afkast og som endte med at forandre verden og som lige pludselig gav et kæmpe afkast for danmark nyttiggørelse

et sjovt begreb som jeg også frygter vi kommer til at diskutere en del i forhold til tilskud til universiteter nyttiggørelse og erhvervsrettethed men

nogle ting kan man tjene private penge på men jeg synes sådan set

kan give et afkast en dag men også til de skæve ideer vi har et godt uddannelsessystem i landet vi har derfor mange dygtige forskningstalenter der ud over at have et stort gåpåmod har mange originale ideer som vi skal forfølge og hjælpe til

forbedre vores liv og levevis

meget rammende altså der er nogle ting hvor man tænker at ja det her

kan komme ud og det kan give et afkast og være med til at styrke danmark i den internationale konkurrence

som bare kan være med til at forbedre vores levevis herinde i salen og sådan ude i hele samfundet det synes jeg er vigtigt at anerkende en anden del af

diskuteret en del er de grønne demonstrationsprogrammer det står jo sådan lidt frem og tilbage at det kan bruges til kommercialisering og

et afkast men vigtigst af alt er det med til at bidrage til den grønne omstilling derfor kæmpede vi hårdt det er ikke nogen hemmelighed i

desværre også nogle af dem som man sagde om at dem skærer vi ned på bevillingen til

vandteknologien som er en del af demonstrationsprogrammerne som vi synes er rigtig spændende er et væsentligt område at målrette forskning

for den gennemsigtighed der ligger i den her redegørelse

første leveår har man valgt at spare en milliard

en velfærdsmassakre på nogle velfærdsområder men jeg synes

at danske virksomheder nogle af dem der skaber flest jobs har været ude at true med at forlade landet fordi de frygter at de ikke kan få den uddannede arbejdskraft de har brug for

jeg virkelig man skal tage med i sine fremtidige overvejelser og jeg håber

at vi har forskellige vurderinger af hvornår der er økonomi til

snarligt vil vurdere at der er økonomi til at give mere

danmark har brug for de gode ideer og hvis det står til

bliver danmark i endnu højere grad et foregangsland når det kommer til stærke

meget konkret spørgsmål som jeg har gået og funderet lidt over

stort nok til at det var et samråd værd men så kom den her redegørelse og en fantastisk lejlighed

fra den samlede offentlige bevilling til forskning og udvikling dette er ikke penge der går til at vedligeholde eller administrere universitetsbygninger det er et rent afkastkrav som staten har valgt at hente på universitetssektoren folketinget afsætter formelt tyve milliard kroner til

tusind og seksten det er ikke et tilfældigt tal og også været nævnt flere gange i dag det er jo fordi at

mål som vi har bundet os til i barcelona men som tallene for universiteternes husleje viser går en del af bevillingen også til afkast af husleje altså de går tilbage i statskassen igen

de mange gode overvejelser som ligger bag de

selv om det er en relativt sen time

det en fornøjelse uanset om man betragter forsknings og innovationspolitisk redegørelse fra det ene eller det andet politiske spektrum at høre at

gjort sig utrolig mange overvejelser i forhold til hvor man gerne vil bevæge det her hen

så sent som i sidste uge var jeg vært ved det årlige forsknings

omkring hundrede centrale aktører på området deltog i

temaet på mødet var fra viden

værdi og vi havde nogle meget gode diskussioner indlæg og refleksioner om hvordan vi får den gode forskning som vi udfører i danmark ud at gøre gavn i samfundet at få forskning ud at gøre gavn er et emne som optager mig meget og som også er omdrejningspunktet i den redegørelse som vi har drøftet her til aften

har det største offentlige forskningsbudget som andel af bruttonationalproduktet samtidig investerer erhvervslivet betydelige summer og det betyder at vi har et meget meget højt bevillingsniveau i danmark når det gælder vores forskning på ganske få år

en tilbagegang i bevillingerne for to tusind og seksten ligger vi jo markant højere end eksempelvis i nitten halvfemserne eller i nullerne s begyndelse alt det er jo en indikation på

også selv om vi har haft besparelser spørgsmålet er så om vi får nok ud af de investeringer vi

styrkeposition og det bekræftes af de nyeste tal fra forskningsbarometeret fra to tusind og femten vi klarer os generelt godt i den internationale sammenligning blandt andet er danmarks

hvis man ser på antallet af publikationer i forhold til indbyggertal kun schweiz og island producerer flere videnskabelige publikationer per indbygger end danmark samtidig er dansk forskning generelt af høj international kvalitet og på en række områder for eksempel inden for fødevare klima og lægemiddelforskning er danske forskere

verdenseliten det fremgår også når man ser på den andel af de danske forskningspublikationer som er blandt de ti procent mest citerede artikler når det gælder innovationsområdet klarer vi os også godt vi er nummer to efter sverige på eus innovation

union scoreboard fra to tusind og femten som sammenligner eu landenes innovationsevne

for den vigtigste videnbro mellem forskning og erhvervslivet er de kandidater fra de videregående uddannelser der bliver ansat i danske virksomheder hvert år det er al deres viden der skal ud at gøre nytte i de danske virksomheder men godt kan blive bedre for til trods for at dansk forskning er af høj kvalitet skal vi også kunne omsætte den forskning i nye løsninger processer produkter og tjenesteydelser det handler grundlæggende om at skabe et bedre samspil mellem den offentlige forskning og det omkringliggende samfund altså at vi gør kagen større så der bliver mere at dele ud af dette års redegørelse har fokus på samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning med et særligt regionalt sigte

ordførerne har gjort opmærksom på og fremtidens virksomheder vil være nogle andre end dem vi kender i dag men vi skal være bedre til at bruge vores forskningsmæssige viden i virksomhederne derved understøttes regeringens målsætning om at skabe vækst og flere private jobs i hele danmark danske virksomheder skal have adgang til ny viden og kompetencer og det samlede forsknings og innovationssystem skal være gearet til at understøtte videnssamarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner uanset hvor i landet de befinder sig redegørelsen sætter specifikt fokus på de virkemidler der understøtter det samspil det kan

sig om fælles forskningsprojekter og uddannelse af

såvel som mindre indsatser der omfatter rådgivning sparring og matchmaking virkemidlerne skal udgøre et sammenhængende system det skal være gennemskueligt for virksomheder og andre brugere hvilke virkemidler som er relevante for dem og regionale og nationale initiativer skal supplere hinanden i regeringen har vi fra første dag haft fokus på at vækst og udvikling ikke kun kommer de store byer til gavn vi skal ikke dele danmark op i udvikling og afvikling og eftersom innovation er en væsentlig drivkraft for udvikling i virksomhederne gælder det selvfølgelig også

innovationssystemet redegørelsen viser at erhvervslivets forskning og udvikling er koncentreret om københavn og aarhus mens erhvervslivets innovationsaktiviteter er mere ligeligt fordelt over hele danmark samtidig er der væsentlige regionale forskelle på hvilke tilbud virksomhederne benytter sig af

og til dels østjylland som deltager i de store projekter og internationale programmer de virksomheder der deltager i innovationsnetværk og mindre projekter er mere ligeligt lokaliseret i hele

det kan være et udryk for at efterspørgsel efter viden og kompetencer varierer regionalt og at der er behov for et differentieret forsknings og innovationssystem som imødekommer de specifikke behov som virksomhederne i de forskellige regioner har det skal vi være opmærksomme på og det er et emne som jeg som uddannelses og forskningsminister fokus på og vil sætte yderligere fokus på i det nye år lad os så vende blikket mod nogle af de ting der skal finde sted i to tusind og seksten der er en klar sammenhæng mellem medarbejderes kompetencer og virksomheders evne til at udvikle og omsætte viden til innovation uddannelse er den måske vigtigste kilde innovation i virksomhederne nye kandidater tager deres viden og ideer fra studierne med ind i virksomhederne

skal finde sted i hele landet også virksomheder uden for de større byer skal kunne tiltrække velkvalificeret og højtuddannet arbejdskraft derfor har regeringen med vækstplanen vækst og udvikling i hele danmark lagt op til at der i regi af danmarks innovationsfond etableres en landdistriktsvækstpilotordning regeringen ønsker at give en økonomisk håndsrækning til små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne så de kan ansætte en højtuddannet vækstpilot til at løse et konkret innovationsprojekt virksomheder der ligger i områder uden for de større byer ansætter nemlig i mindre grad højtuddannet arbejdskraft med vækstpiloterne får vi højtuddannede medarbejdere ud i danmark og det er et springbræt for mere udvikling vækst og jobskabelse i virksomhederne

regeringen med vækstplanen lagt op til at innovationsfonden skal have medarbejdere i tilknytning til stærke regionale videnmiljøer

innovation i hele landet med en stærk regional forankring gennem en fysisk tilstedeværelse som redegørelsen viser

lykkes brobygningen mellem de offentlige forskningsinstitutioner

den viden der udvikles på forskningsinstitutionerne gtserne spiller en stor rolle når det kommer til at

kompetencer og udstyr som stilles til rådighed for alle danske virksomheder det skal ses i forlængelse af at vi her i begyndelsen af to tusind og seksten har indgået nye resultatkontrakter med gts institutterne på knap en milliard kroner over en tre årig periode i nogle af kontrakterne vil der være fokus på at øge den danske indflydelse på international standardisering inden for områder med betydeligt potentiale for danske små og mellemstore virksomheder der vil også være en særlig indsats for at fremme samarbejdet med udenlandske institutioner så vi kan få forbedret de danske virksomheders adgang adgang til teknologisk service i forhold til de bemærkninger der så blev knyttet fra de forskellige ordførere

klar over at der ikke er nogen i dette ting der er store tilhængere af at vi skærer på

men samtidig må vi sige at det er udtryk for en prioritering i det her samfund i forhold til også

bruge midler på andre områder eksempelvis en vækstpakke

christian rabjerg madsen fra socialdemokraterne kvitterer jeg for de positive ord der blev brugt men det er klart at vi

synet på hvordan det eventuelt trækker tæppet væk under vores forskningsmiljøer

gik igen hos flere af ordførerne når det gælder den frie forskning

er allermest fri vi har prioriteret tre årige basisbevillinger til universiteterne

som går ind til et frit universitetssystem derudover bliver der brugt en meget meget stor andel til det frie forskningsråd så hvis man sammenligner hvad der er strategisk prioriteret fra regeringens side og så de midler der bruges i den frie forskning og til de

er der ingen tvivl om at der er meget meget store

forskning det glæder mig at socialdemokraterne bakker op om gts indsatsen og også

det er en betragtning vi deler til fulde vi skal ikke have flere forskningsmiljøer i danmark forstået på den måde at vi skal konsolidere der hvor vi har dem og så skal vi få den viden derfra ud i landet

et lille land set i forhold til at der er

at herre christian rabjerg madsen udtalte sig positivt om

jeg oplyse at vi i to tusind og seksten har afsat en hundrede og to og tredive millioner der er kommet en lang række anbefalinger til forskningsinfrastruktur fra nufi som er det udvalg der sidder og arbejder med forskningsinfrastruktur og anbefaler ministeren hvad man kan gøre

også satse på den roadmap

have omkring to og tyve forslag som realiseres i årene frem mod to tusind og tyve

det er altså efter indstilling fra de forskellige miljøer i landet

til herre jens henrik thulesen dahl fra dansk folkeparti

det perspektiv som ordføreren indledte med

fokus på samspillet mellem viden og erhverv det fokus der også blev rettet på de delte stillinger altså mobiliteten mellem erhvervslivet og

de videregående uddannelsesinstitutioner var faktisk et af de temaer der var oppe på det forsknings og innovationsmøde vi havde i sidste uge i kolding fordi det netop er en erkendelse at det kan vi godt få mere ud af det samme var forholdet

hvor vi fra regeringens side har et ønske om at

ikke skal ligge passivt hen men i højere grad bliver aktiveret det er noget jeg håber at vi kommer til at få drøftelser om også i de kommende år

brugen af patenter herre jens henrik thulesen dahl adresserede også de uigennemskuelige ordninger

det gælder hele analysen af den værdiskabelse som forskningen skal bidrage med så sagde herre jens henrik thulesen dahl at det var noget han så frem til sådan forstod jeg ham og det er noget af det vi har adresseret i regeringsgrundlaget fordi vi også finder det væsentligt at vi ser hvad det egentlig er der kommer ud af de forskningsmidler vi anvender noget kan vi

måle direkte noget kan vi ikke og skal heller ikke måle direkte

havde en mere kritisk mine på regeringens politik er både kortsigtet uambitiøs og skadelig

ikke fordi jeg ikke deler ordførerens synspunkt om

det naturligvis har konsekvenser at man beskærer forskningsmidlerne

langt flere forskningsmidler end vi gjorde eksempelvis for ti år siden

er det naturligvis også væsentligt at kunne diskutere med hinanden om man faktisk får noget ud af de midler man anvender

forskningen der bidrager til at skabe vækst

at investere i et sundhedsvæsen eller det

erhvervstiltag der skaber vækst i hele landet så jeg forstår det som

kortsigtet eller skadelig jeg tror det er godt for alle at besinde sig på hvordan vi

vi har en meget pålidelig offentlig forskning der tjener samfundets interesser

også en meget meget høj prioritering på det offentlige budget i forhold til de store mængder bureaukrati og afreguleringen som ordføreren berørte så er det et synspunkt regeringen deler til fulde det er noget af det vi har

med i forhandlingerne om fremdriftsreformen sammen med de forligspartier der er der men som ordføreren vil vide

hele sektoren vi kommer til at holde jævnlige møder med hele sektoren og også med det politiske system

hvordan vi afbureaukratiserer i vores sektor

at man bruger ressourcer unødvendigt men

et europæisk forskningssystem hvor danske forskere søger midler inden for for eksempel

og til til at kunne begå sig i de ansøgninger og det giver bureaukrati også for den enkelte

men jeg tror de fleste herinde er enige om at forskeren skal bruge størstedelen af sin tid på at forske og undervise og så er det vores opgave politisk

sætte de bedst tænkelige rammer så det ikke ender i en bureaukratisk hverdag fru laura lindahl fra liberal alliance gav regeringen en karakter over bestået det takker jeg for og

mener jeg der er en god balance i danmark

vi kan altid diskutere hvad der kommer ud af den frie forskning versus den mere strategiske forskning men jeg mener

at vi har en fornuftig balance i danmark som også kan tåle offentlige diskussioner om hvordan vi prioriterer

et land som vores der har haft tilbagegang på grund af økonomisk krise

om der kommer noget ud af den forskning vi bedriver i forhold til

få flere hjul i gang i samfundet

og hele overheaddelen er

vores bevillingssystem at vi har overheads det kan man altid diskutere niveauet for der er forskellige overheadniveauer blandt andet i det europæiske

det er en diskussion vi kan tage eksempelvis i kredsen af ordførere

diskutere satserne for overheads og hvordan de anvendes som en del af økonomien på universiteterne til fru carolina magdalene

at jeg deler mange af de betragtninger der blev givet udtryk for jeg mener bestemt at

er en vigtig del som vi har som et politisk redskab i forhold til

jeg er enig med med ordføreren i hvad forskningens primære mål er men jeg mener ikke det står i modsætning til at man også kan have en strategisk prioriteret erhvervsrettet forskning som vi gerne vil fremme fra regeringens side

jeg hæfter mig ved at ministeren også selv fremhæver både det

har investeret meget i den frie forskning og basisbevillingerne

derfor ministeren og regeringen til at ville ændre på den kurs

når man vælger at skære ned og når man vælger at rykke på balancen

at regeringen justerer kursen og det gør vi jo også i sagligt hensyn til det vi selv har sagt

virke endnu mere og dermed skabe et større bnp

i sidste ende også bliver mere at dele ud af

samfundskagen som helhed kan jeg give garantier for at det ikke har konsekvenser nej det kan jeg ikke for som der også er blevet sagt herfra når man skærer

men det er et udtryk for en omprioritering i forhold til

sin